at det vil koste sektoren tre hundrede og fjorten million kroner om

på anden vis sådan at der bliver balance

at komme med forslag og forklaringer på hvordan det her så kan bringes i balance sådan at man ikke skal ud i en ny

flere løsgående grise i det kontrolafdelingen erhvervet har selv sagt at man sådan set er klar til at begynde at spille med på den her dagsorden man skal bare have den fornødne tid til det og derfor var det

det skal være endnu strammere man fløjter ligesom med på den gode gamle sang igen

starte allerede i to tusind og femten og det er jo en af de væsentlige årsager til at der så kommer nye ekstrabyrder oveni

det store beløb på tre hundrede og fjorten million kroner det er til at få øje på vi er

fødevareministeren simpelt hen tager det her lovforslag af bordet og så følger det man

at give det lidt bedre vilkår og lidt bedre rammer og nogle gode signaler til landbruget og fødevaresektoren

også med glæde konstatere at det konservative folkeparti har stillet et ændringsforslag at det får vi nok nærmere forklaringer på nu men jeg har set det og

om hold af svin der kommer med de anbefalinger der ligger i lovforslaget

det indholdsmæssige i forslaget

anbefalinger og det er at ministeren netop har trukket ikrafttrædelsesdatoen frem til to tusind og femten frem for to tusind og en og tyve

få processen hurtigt

ganske forståeligt sagen er jo bare den at hvis man skal sikre gode forhold for den enkelte gris ja så hjælper det faktisk ikke ret meget hvis vi flytter produktionen

grisen får det ikke bedre af at flytte til tyskland og polen

stemme for vores ændringsforslag således at der bliver en

længere overgangsordning i virkeligheden særligt af hensyn til dem der måtte have planlagt nogle ændringer i deres stalde umiddelbart i den nærmeste fremtid og måske bliver fanget i de her regler

at få ministeren overbevist om at udskyde det bare en lille smule af hensyn til ikke

at risikere eventuelt at skræmme nogle producenter ud af landet

vi håber at der vil være opbakning til ændringsforslaget men ud over det

men som sagt kvitterer jeg for at i støtter indholdet jeg undrer mig måske en lille smule over at herre erling bonnesen kommenterer

det her lovforslag uden overhovedet at nævne dyrevelfærd jeg går ud fra at vi er enige om at dyrevelfærd i den danske svinesektor er vigtig og derfor havde det måske været været

det herre erling bonnesen siger er at der skal være balance

og så refererer herre erling bonnesen

at jeg har sagt at når vi gør noget som nogle gange kan gøre det en smule vanskeligere at producere skal man samtidig også gøre noget andet som giver bedre forhold og så efterlyser herre erling bonnesen at vi gør noget andet det undrer mig lidt eftersom herre erling bonnesen jo er med i de forhandlinger som vi netop har sat i værk om regeringens vækstplan for fødevareerhvervet

søren gade fra landbrug fødevarer og peder tuborgh fra arla har sagt kan føre til femogtyvetusind jobs femogtyvetusind jobs frem mod to tusind og tyve det er mange jobs og det er selvfølgelig et udtryk for at man mener at de tiltag vi har taget

der bliver produceret flere grise i danmark at der vil blive produceret flere svin i danmark at

i forhold til eu niveauet og i forhold til hvad også erhvervet selv har spillet med på så det er jo sådan set en stramning bare for stramningens

på landbrugets bekostning så jeg vil da opfordre regeringen og dem der ville stemme for det

at samarbejde med dem her viser de faktisk at de er klar til at samarbejde og godt

sikre en endnu bedre dyrevelfærd

i forvejen er blandt verdens bedste til det

at det koster tre hundrede og fjorten million kroner lige oven i hatten det er da en ørefigen der er til at forstå og det slår da klart

det også vi så i sidste uge vi slagterilukninger

det sidste vi har set vi kan

så trykker man jo på strammerknappen så er det ligegyldigt med slagteriarbejdspladserne det er det bestemt ikke for os så skal der være nogen mening med vækstplanen

hvert fald imod så taler herre erling bonnesen om overimplementering nej

ikke overimplementering hvis man er mere ambitiøs end resten af europa hvis herre erling bonnesen definerer det som overimplementering at vi er mere ambitiøse end end resten af europa på det her område så må det også være overimplementering når vi er mere ambitiøse i forhold til for eksempel fois gras produktion så skal jeg tolke herre erling bonnesens kommentarer om en overimplementering sådan at på alle de områder hvor vi har strammere regler i danmark skal vi sænke

til europæisk niveau for så forventer jeg selvfølgelig at se forslag fra venstre om at vi ændrer reglerne

gras produktion så det kan tillades i danmark at vi ændrer reglerne for minkproduktion sådan at vi sænker de velfærdsniveauer vi ellers har hævet

listen er er meget meget lang hvis det er det signal der bliver sendt fra

må vi jo tage det til efterretning men det er ikke regeringens holdning vi mener sagtens at man på nogle områder kan gå efter at

fødevareministeren selv har sagt til citat flere steder at så skal der kompenseres på anden måde så mangler vi altså at se forslagene til den kompensation ellers

for den nye fødevareminister og det ville da være ærgerligt både for ministeren men bestemt også for erhvervet så lad os få kompensationen

selvfølgelig ikke så det er en lidt forvrøvlet diskussion så taler

overimplementering nej

man har et højere ambitionsniveau end andre lande har

gras produktion i danmark og at vi ikke kan forbyde pesticider som går i vores grundvand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

forhandlingen sluttet jeg foreslår at

går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

være sikre på at vi ikke i for høj grad afskærer borgerne fra at føre sager ved domstolene der kommer jo et forslag på et senere tidspunkt hvor man skal se på

er kommet frem til det her lovforslag også har nogle andre forslag herunder altså

anden instans altså i landsretterne og så bliver det lige en tand for kækt om man så må sige for enhedslisten i forhold til borgernes retssikkerhed vi stemmer for det her

også advare om om de kommende i

efterfølgende hvor man sådan set har haft den samme opfattelse af tingene og så sent som i januar

straffelovrådet om at vurdere de juridiske konsekvenser af netop en ophævelse af straffelovens §

at vi fortsat bør afvente det arbejde vi selv har sat i gang og jeg kan

havde straffelovrådet mange andre ting de

og kan begynde at kigge på lige præcis det her men jeg synes som sagt at der er god grund til at et folketing som selv har bedt straffelovrådet om at kigge på sagerne også lige afventer at de afgiver

et krydsfelt som skal analyseres og ses på og det bakker jeg sådan set stadig

op om at der skal men når det er sagt

sige at blasfemiparagraffen er en paragraf der bliver anvendt i særlig stor stil og det kan da godt tyde på at det også derfor vil være godt at få kigget på det men jeg skal jo ikke

straffelovrådet tror ministeren ikke at det ender med at

og derfor kommer vi til det her meget snart

bliver der så mere eller mindre behov for racismeparagraffen og vice versa kunne man fjerne racismeparagraffen og så være dækket ind af blasfemiparagraffen

at den her indre sammenhæng der jo er mellem de to bestemmelser i straffeloven og det overlap der jo også er mellem de

er noget man vil bede straffelovrådet om

folketingssalen end den bliver benyttet i landets

i de omkring fire og firs år år bestemmelsen har eksisteret har den kun været

bragt i anvendelse tre gange og sidste gang førte til tiltale var helt tilbage i nitten

en og halvfjerds alligevel

en genfremsættelse af et lovforslag fra samlingen

er at vi vil bede straffelovrådet om at komme med en udtalelse den har vi ikke fået endnu og derfor er min holdning den samme som den var

udtalelsen fra straffelovrådet før vi træffer endelig beslutning om hvad vi ønsker skal være blasfemiparagraffens fremtid så der er sådan set ikke så meget

nyt under solen og

er vores holdning den samme som sidst jeg vil dog sige at

kan undre sig lidt over ikke er kommet en udtalelse fra straffelovrådet endnu det handler jo blandt andet om som ministeren også var inde på at vi selv har bedt straffelovrådet om at behandle andre emner som vi altså har fundet var mere presserende men jeg synes det ville være rart hvis vi snart kunne få den udtalelse fra straffelovrådet så vi kunne få truffet en afgørelse om hvorvidt blasfemiparagraffen fortsat skal være at finde i den danske straffelov eller ej men altså vi

vurdere blasfemiparagraffen når der blev fundet passende tid og ressourcer til dette i rådet og det er

det fremsatte lovforslag går ud på at ophæve straffelovens

det straffes med bøde eller fængsel i indtil fire måneder hvis man tilsviner religiøse ståsteder

en tro der udgør fundamentet for

opleves som dybt krænkende hvis der offentligt drives spot

anfører at det er et spørgsmål om ytringsfrihed

vi socialdemokrater er store tilhængere af ytringsfrihed og vil gå meget langt i kampen for at den sikres jeg mener også at vi konstant ser eksempler på

men med ytringsfrihed følger

det kan såre og krænke mennesker dybt hvis man tilsviner deres religion

i dag og som en afskaffelse af blasfemiparagraffen skal åbne op

en religionskritik der ikke kan udtales i dag med den

mod retsudvalgets beslutning om at lade straffelovrådet vurdere blasfemiparagraffen vi socialdemokrater ønsker at overholde de aftaler som indgås i udvalget og

og fyrre samt vurderer fordele og ulemper ved en ophævelse af blasfemiparagraffen det arbejde venter vi stadig væk på

det radikale venstre har vi respekt for at vi har bedt straffelovrådet om

rådets anbefalinger inden folketinget tager endelig stilling derfor stemmer vi imod

jeg gerne tilkendegive at det radikale venstres umiddelbare holdning er at vi sådan set også synes det er på tide at få afskaffet blasfemiparagraffen

skal ikke bygges på det tankesæt som blasfemiparagraffen er udtryk for nemlig at krænkede religiøse følelser er vigtigere end ytringsfrihed endvidere gør det også stort indtryk på det radikale venstre at fns

europarådets parlamentariske forsamling og vores eget danske institut for menneskerettigheder også alle klart anbefaler at vi afskaffer paragraffen

en væsentlig forskel i at håne og spotte mennesker af kød og blod eller om man kritiserer eller gør grin med eller spotter noget så abstrakt som religion så derfor

men vi stemmer imod idet vi afventer straffelovrådets arbejde som vi håber meget snart

satte gang i at få afdækket konsekvenserne af en afskaffelse og den synes jeg stadig væk at vi gør ret i at

der er jo heldigvis heller ikke så længe til

om vi nu når i hus med en afskaffelse men det betyder i hvert fald at vi siger nej til det her forslag

det vigtige arbejde som straffelovrådet kommer med men som sagt sf er stadig væk positive over for en afskaffelse

i at blasfemiparagraffen i straffeloven er en forældet bestemmelse vi har en interesse i i vores

frie demokratiske samfund at sørge for at beskytte minoriteter grupper

nedværdigende behandling på grund af deres hudfarve eller på grund af deres religion men vi har ikke en interesse i at beskytte gudernes følelser man kan groft sagt sige at vi mener at ingen mennesker skal finde sig i at blive undertrykt eller behandlet dårligt fordi de har en bestemt religion men de må finde sig i at der er nogle

er enige med dem i den religion og derfor kritiserer

forskellen på blasfemiparagraffen som vi diskuterer i dag og den racismeparagraf som også har et nært forhold til til blasfemiparagraffen vi er så enige i det her forslag at

for efterhånden en del år siden overtalt til at det var en god idé

afvente straffelovrådets anbefalinger det synes vi stadig væk at det var godt at vi blev overtalt til

imellem den beskyttelse som vi gerne vil sikre os at der er altså at ingen mennesker skal finde sig i at blive trådt på i lægmandstermer fordi de har en bestemt religion men at alle må finde sig i

vil vi gerne udtrykke vores støtte til at man holder debatten i gang og man bliver ved med at tage det op

set også udtrykke vores moralske støtte til forslaget og så alligevel også sige det kan være at straffelovrådet har en overvejelse en anbefaling i relation hertil en justering man skal lave et andet sted når man fjerner blasfemiparagraffen

igangsat nogle andre med at mene noget om det her og det fører så til at en række medlemmer dermed også partier

synes godt om forslaget og ender med at stemme nej fordi man venter på nogle andre man kan så håbe at murene ikke er

det arbejde folketinget så har sat i gang på det her område for at få svaret

alliances holdning er uændret vi er enige

klar til at stemme for det vi kan ikke forestille os at der kan komme signaler der skulle kunne rokke ved den indstilling og derfor

mener vi sådan set at det er lidt søgt at blive ved med at afvente noget når

der kommer noget der påvirker vores holdning så når forslaget nu er på folketingets bord

bare understrege at vores holdning er fuldstændig klar

en bestemmelse som jo har stået der i ganske ganske mange år og det har der formentlig været en god grund til at den gjorde

behov for den her bestemmelse i vore dage

er interessant man kan spørge ud er der overhovedet nogen der ved at den bestemmelse findes

ved at den findes jeg tror heller ikke det er den

forbuddet mod blasfemi det skal vi lige huske inden vi udtaler os

en af de mest oversete bestemmelser vi har og derfor kan det godt være at tiden er

løbet fra den paragraf men vi vil gerne fra konservativ side afvente straffelovrådet så vi har noget mere ammunition et bedre grundlag at træffe beslutninger på

man kan sige set i forhold til hvor lang tid

den pågældende bestemmelse overhovedet

noget ved at vi lige venter på at straffelovrådet bliver færdig med

tiende gang er lykkens gang jeg vil sige tak til liberal alliance som helhjertet bakker op og vil stemme for det er er mange gange vi har vi har haft den her sag oppe og det har også været i irritation over at der et eller andet sted

vi har haft nogle voldsomme debatter her

irriterende hvad jesper langballe sagde og det

vi snart kan fejre jubilæum

nogle af dem som i sin tid faktisk tordnede mod mod enhver tanke om ophævelse er

på ideen om at det er en god idé og har ændret opfattelse at man eksempelvis skulle opleve at institut for menneskerettigheder nu anbefaler

jeg husker at den daværende direktør så sent som i to tusind og seks var rasende glad for den paragraf og forsvarede den med næb og kløer

huske at det dengang undrede mig at et menneskerettighedsinstitut kunne være modstander af ytringsfriheden en af de allermest basale frihedsrettigheder vi har og en rettighed som mangfoldige lande bare kunne drømme om at have men nu mener altså selv instituttet

som jeg sagde før fornemmet at der også blandt folketingsmedlemmerne er sket et skred i den rigtige retning og det er altså årsagen til at vi nu med med vores sædvanlige glade naivitet

som jeg sagde i forbindelse med den sidste debat vi havde om emnet var der masser af ordførere der tilkendegav at de nok et eller andet sted var indstillet på at den her paragraf burde ophæves men at de ville stemme imod fordi tror jeg de var irriterede over dansk folkepartis bemærkninger

som vores ordfører fremhævede fra talerstolen og

det var derfor at jeg gik i tænkeboks sammen med nogle andre kloge eller

grund til at nogle bemærkninger også denne gang skulle forstyrre

og forpurre jeres cirkler og dermed forhindre en afskaffelse af paragraffen der skulle ikke være nogen anledning den her gang til ikke at stemme for en afskaffelse hver af jer kan stemme fuldstændig frit efter præcis de argumenter som i synes er de rigtige

vores ven fra

de første år kører sammen med en erfaren bilist det er et beslutningsforslag som vi har behandlet tidligere

i salen i december to tusind og tolv

forslaget som bliver ridset op nemlig at færdselssikkerheden i danmark er god

repræsenteret i de ulykkesstatistikker som jo desværre ser

angiveligt har en lignende ordning som skulle have været med til at nedbringe antallet af alvorlige ulykker med bilister med helt op til tyve procent indledningsvis vil jeg gerne takke forslagsstillerne for at vi igen får mulighed for at drøfte færdselssikkerhed og navnlig også de unge trafikanters trafikkultur og deres adfærd bag rattet det er vigtigt for mig at regeringen slår fast at vi prioriterer hensynet til færdselssikkerheden rigtig højt

det er vigtigt at fremhæve at danmark sidste år fik en europæisk trafikpris for netop at prioritere sikkerheden

have halveret antallet af dræbte i trafikken

i at der stadig er store udfordringer i forhold til at forbedre forholdene i trafikken og det gælder selvfølgelig ikke mindst i forhold til de helt unge bilister som desværre stadig er overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne

beslutningsforslaget opererer med et kriterium om

have haft kørekort i ti år

var nået helt op i en alder af to og tredive inden jeg fik taget kortet og jeg må nu nok sige at jeg ellers synes at jeg kører godt selv om det er ærgerligt at der aldrig er nogen der ser mine

fordi man har taget kørekort for lang tid siden

der også være nogle ting som man kunne kigge på

vi nu diskuterer også nødvendiggøre nogle grundige overvejelser af hvilke pligter der i givet fald skulle

sådan erfaren bilist under kørslen er det for eksempel i orden at man bare er til stede

hvad hvis man i det hele taget ikke hjælper den unge bilist og

ikke højner færdselssikkerheden det er regeringens opfattelse at uddannelsen af nye bilister bedst forestås af en professionel kørelærer der har forståelse for den nye bilists kørefærdighed og manglende erfaring og som er trænet i at kunne forudse og modvirke farer i trafikken og lad mig den forbindelse tilføje at heller ikke rigspolitiet eller rådet for sikker trafik kan anbefale en ordning som den foreslåede regeringen har derfor også i november fremsat et lovforslag som skal give kørelæreruddannelsen og kørelærerbranchen et overordentlig kvalitetsløft et af elementerne i lovforslaget er at styrke kørelærernes opgaver i forbindelse

holdnings og adfærdsbearbejdelsen over for navnlig de unge køreelever køreelevernes holdning til færdsel og færdselssikkerhed skal således præges i retning af en sikker og hensynsfuld kørsel

vil den eksisterende kørelæreruddannelse som næste skridt blive moderniseret en af grundpillerne vil i den forbindelse være at fremover skal lægges meget større vægt på den risikoforståelse der er af trafikken herunder navnlig forståelsen af de andre trafikanters situation samt forståelsen for egen adfærd i trafikken det er regeringens opfattelse at en ændring af kørelæreruddannelsen i foråret og fjorten og den efterfølgende ændring af køreuddannelsen i foråret femten vil medvirke til at højne færdselssikkerheden navnlig i relation til de helt unge bilister vi kan således

hidtil imødekommer behovet for holdnings og adfærdsbearbejdelse herunder risikoforståelsen

som navnlig de unge og de nye trafikanter udgør i trafikken

lade det som man kalder for privat øvekørsel indgå i køreuddannelsen af unge

og spændende vi skal hele tiden være åbne over for nye veje hvorpå vi kan

trafik og rigspolitiet har over for justitsministeriet peget på at der i første omgang er behov for at foretage en grundig analyse af de andre landes ordninger og også af behovene i danmark før der i givet fald træffes beslutning om at indføre en ordning om privat øvekørsel her i landet modsat forslagsstillerne mener jeg derfor ikke at det er muligt bare helt ukritisk at kopiere og indføre den tyske ordning i danmark i stedet for vil jeg

et sådant beslutningsgrundlag skal først tilvejebringes og derfor vil jeg som sagt tage initiativ til at vi iværksætter en grundig undersøgelse af området for privat øvekørsel så snart arbejdet med at gennemføre den nye kørelærer og køreuddannelse er tilendebragt og erfaringerne med disse efter regeringens opfattelse vigtige tiltag er indhøstet

fuldt ud tror jeg gøre det ud for herre kristian pihl lorentzen først og fremmest vil jeg

trafiksikkerheden den tror jeg egentlig vi deler

med det her beslutningsforslag for lige at ridse

helt op hvad det drejer sig om

første år hvor man kører i trafikken er egentlig det farligste det er fuldkommen korrekt og det tror jeg egentlig

atten til nitten år eller det er året fra nitten til tyve år eller det er året fra sytten til atten år det er derfor vi kommer med det her beslutningsforslag som går ud på og det skal jeg også lige slå

som hvis man var atten år altså man går til kørelærer man modtager undervisning teori og praksis

som om man var atten år altså det ikke dér

det er først når man står med kørekortet i hånden som som sytten årig at man må øvekøre med en

en der har haft kørekort i mange år eller er det bare en der er mange år gammel vi har

der hedder l fem og firs altså netop i uddannelse af kørelærere hvor justitsministeriet skriver at man er fuldt erfaren når man er fire og tyve år uanset om man har haft kørekort eller ej

der har vi jo i venstre stillet det spørgsmål om ikke man skulle sige at man skal have fire eller fem års erfaring og have haft kørekort i fire eller fem år men der lægger justitsministeriet sig fast på nej det skal man ikke man er fuldt erfaren når man er fire og tyve år uanset om man har haft kørekort eller ej så

lige man i hvert fald i justitsministeriet skal finde ud af hvilken holdning man vil have men jeg tror nok vi skal blive enige og finde den rette holdning til sidst

ved siden af som passager fordi føreren har bestået sin køreprøve og har

det vil sige at føreren er fuldt ansvarlig

færden så det passageren

er egentlig kun at være moralens vogter og at være til stede det er føreren der har det fulde ansvar og

og det skal der ikke laves om på for ellers

men det vil jo også typisk hvis det er en person der er erfaren og en person

sikkerhed være den der ejer bilen og alene dér har han jo et frygteligt

eller et godt incitament til at sige til den sytten årige nu kører du ordentligt nu kører du pænt

det er fars bil her det går ud over du kommer ud og du lærer

uddannelse som du har fået hos kørelæreren den er vi med til at forbedre og derfor er det her ikke et spørgsmål om enten eller men men

min jubel over justitsministerens imødekommenhed gør at jeg føler at vi kan afgive en beretning på det område og så komme videre

den størst mulige trafiksikkerhed og den størst mulige motivation for de unge bilister til at blive mere trafiksikre og der tror jeg vi nok skal bruge moralens vogter uanset om man er

jeg ser frem til en videre konstruktiv og god behandling af beslutningsforslaget det har

i min tale vi socialdemokrater

beslutningsforslag der

der er involveret i trafikulykker der er alt for mange unge der forårsager trafikulykker

unge trafikanter og trafiksikkerhed er der nedsat en arbejdsgruppe der blandt andet har fået til opgave at forbedre den kørelæreruddannelse der er forudsætningen for at unge kan erhverve et kørekort

trafikanter

drøftede vi her i salen og så vidt

forbundet med beslutningsforslaget om at tillade unge på sytten år

kører med en erfaren bilist men er man

fik det som atten årige men her femten år efter kun har begrænset praktisk erfaring

skal de stilles dårligere end andre unge blot

det halve kørekort frister unge til at køre på egen hånd når den erfarne bilist ikke lige er tilgængelig

unge bilister skal blive bedre bilister

og andre trafikanter liv

meddele at socialdemokraterne ikke

der svarede justitsministeren og det er formentlig justitsministeriet nej det er ikke nødvendigt man skal bare være fire og tyve år så er man erfaren uanset om man lige har fået kørekort

det er den menneskelige erfarenhed

for mig er det også den menneskelige erfarenhed der tæller her fordi du skal være moralens vogter når du sidder ved siden af

det skal vi nok finde ud af i en kommende beretning men jeg synes jeg lige ville påpege at det problem er

uddannes kørelærer og dermed også tjekkes hvad

tale om at en hvilken som helst

og agere erfaren bilist det synes jeg er en relevant forskel men lad os diskutere det nærmere i udvalget som sagt deler vi intentionen om at færre unge bilister

faktisk noget der fungerer ude i den store verden så

gelinde kan vi vel også få det til at fungere i danmark det

jeg lige ville høre om fru trine bramsen nu ikke også var sådan lige hurtig nok med

fuldstændig umuligt at det kunne lade sig gøre i danmark når nu ministeren

om at det her er idé

sket en forfærdelig ulykke diskuterer vi det i pressen og så synes alle det

gjort noget ved politisk når der så kommer et forslag der virkelig kunne gøre noget ved det her og

være ked af at det ikke var dem der fik ideen

siger det her er et rigtig godt forslag lad os

en erfaren bilist er det i virkeligheden som herre karsten nonbo

alderskriteriet der gør at man er erfaren og kan sidde og råde en ung bilist men det her vil jo give mange unge mennesker en mulighed for måske at

køretimer inden de bliver sluppet løs alene på vejene

så jeg håber ligesom

mine medforslagsstillere på det her forslag at vi kan få en god dialog om

chancer og det går nogle gange

kursus der hedder respekt for fart hvor man gør rigtig meget ud af at ændre de unges holdninger og jeg tror at

og til indholdet i køreprøverne

rigtig god ting så kan man jo spørge sig selv jamen kan en forælder ikke klare den her opgave kan en forælder

bibringe de unge den her holdnings og adfærdsændring

tror jeg måske godt de kan men jeg tror bare det bliver rigtig svært

skal man have kørt og hvor længe og hvem skal kontrollere det det bliver bare rigtig svært og vi ved jo også godt at efterhånden som man

og derfor er det nok bedst at det det er en som er uddannet og som har den nyeste viden på området der varetager den opgave så er der også det her tidsperspektiv som andre har nævnt hvad nu hvis den sytten årige ikke har

en erfaren voksen og der så går et helt år inden man kommer i gang med at køre det kan jo indebære en risiko for at der er ting man glemmer undervejs

sige at politiet støtter det her forslag og rådet for

indvendinger imod forslaget men det er fint

det nye lovforslag om indholdet

i kørelæreruddannelsen får en erfaringsopsamling på

jeg skal da ikke kunne sige om vores holdning kunne ændre sig hvis der

rigtig gode erfaringer i nogle lande og at alle vores hvad kan man sige bekymringer i den forbindelse skulle kunne overvindes men på nuværende tidspunkt mener jeg ikke at vi har et grundlag for at sige ja tak til det her forslag

hvad nu hvis man så erhverver kørekort som sytten årig men ikke lige har en der kan sidde

og der går et helt år inden man så som atten årig selv må køre

erhverver kørekort men først får råd til at købe en bil og dermed for nogles vedkommende først får mulighed for at køre bil når man er tyve år eller fem og tyve år

det er korrekt at vi også kan møde atten årige eller to og tredive årige som

er en ansvarlig voksen som hver eneste gang vil køre med

den socialdemokratiske ordfører nævnte at det

vil kunne indebære den risiko at

set bare selv og det synes jeg da egentlig er en væsentlig

et

konstatere at der er sket noget særlig nyt siden vi sidst behandlede det så vores indstilling er

set den samme det er at det

ordfører kom med i ordførertalen

vi har noget imod at man etablerer en eller anden form for øvelseskørsel det kan være vældig fornuftigt i forhold til folk der nyerhverver

kørekort især når vi snakker om unge mennesker som jo optræder det ved vi alle sammen

meget ofte i ulykkesstatistikkerne også mere end deres andel af befolkningen i virkeligheden

tom behnke var på et tidspunkt inde at sige at

måtte vi jo så og det var det som han ligesom havde fået ud af ministerens

at få en dansk ordning ja en dansk ordning kunne jo også være at vi etablerer øvelseskørsel

jeg kan ikke se at det nødvendigvis hænger sammen med at man absolut skal sænke grænsen for at erhverve kørekort til syttende man kunne bare beholde den nuværende grænse og så lave en øvelsesordning det ville alt andet lige så vidt jeg kan få øje på

en højnelse af trafiksikkerheden fordi der er vældig gode elementer i at have en

aldersgrænsen for at

kan jeg ikke forstå så synes jeg også at

en som mig til gode jeg kan konstatere at herre karsten nonbo på talerstolen jo trods alt

det er et meget meget luftigt begreb og så kan man jo godt henvise til at

tyskerne har fundet ud af en ordning javel javel men jeg synes at det er et meget luftigt begreb og hvordan

kontrollerer man det herre karsten nonbo snakker om at den erfarne bilist ved siden af har et moralsk ansvar og det er jo ikke noget man kan dømmes for det går jeg ikke ud fra og hvordan skal politiet overhovedet sætte ind over for de her ting

et dårligt forslag og jeg er ikke

den imødekommenhed som der ligger fra fra ministerens og fra socialdemokratiets side i forhold til det

kan ikke se at det har nogen som helst gavnlig virkning på

jeg lægger også mærke til at der jo ikke er støtte og

så også af den grund er vi imod

det sætter store begrænsninger for elektrikerlærlinge for blikkenslagerlærlinge som skal sendes ud at reparere et eller andet og som skal lære at

mekanikerlærlingen der ikke må afprøve

kommet ret spontant for herre henning hyllested plejer at tænke sig nogenlunde om vil herre henning hyllested ikke

finde en ordning på det jeg har ingen problemer med at der i sådan en situation måske bliver lavet en dispensation eller hvad ved jeg men altså det vil jeg

rode mig ind i nu grundlæggende mener

er et dårligt forslag der kan ligge mange gode elementer i en øvelsesordning

måtte vi jo prøve at udvikle den og vi har jo fået nogle positive tilkendegivelser om at det kunne man så snakke om jeg siger bare

om at sænke grænsen til sytten år er af hensyn til lærlinge det tror

har man et klart billede af at præcis de unge mennesker er en

og så har vi vel alle sammen også de der forfærdelige billeder på nethinden

som jo desværre ofte sker med

tale om

en forsøgsordning

se et resultat af at gøre det anderledes end bare at køre videre og

at unge nye trafikanter altså er mere farlige fordi

får en advarsel

ofte er det jo farten der gør at man kommer galt af sted eller fordi man skal vise sig eller hvad det nu er der fører

er der belæg for at konstatere at unge mennesker er skyld i flere alvorlige ulykker

de resultater der er andre steder på det her område

markeret som jeg aflæser det

det kan vi jo så erindre hinanden om når ministeren siger sikkert hvis

et flertal der kan snakke det væk i

venlighed og udsætte det gang på gang så jeg ser frem det tidspunkt hvor det kan gennemføres som et forsøg og dermed

at gribe efter en eller anden grund til at sige

at man går ind og giver mulighed for at sytten årige kan erhverve kørekort på linje med atten årige nitten årige tyve årige men at de så det første år skal køre med en rutineret

og definitionerne på det det må vi jo kunne finde ud af i fællesskab

være nogle kloge mennesker der kan hjælpe os vi må kunne kigge til de lande

sørget for at afgrænse det det er jo ikke raketvidenskab

set ganske enkelt og simpelt at lære af de erfaringer man har i andre lande og forslaget her handler jo netop om at lære af erfaring det handler om at de unge mennesker

får noget rutine i at bevæge sig rundt i trafikken

får mulighed for at aflæse trafikbilledet helt anderledes

selv sidder bag rattet og skal til at agere og det betyder jo at den dag man så bliver atten år og må køre på egen hånd

kan der opstå situationer hvor det er en fordel at man har noget rutine

køretøjet og komme godt og positivt ud af den situation man er ved at være på vej ind i så der er ingen tvivl om at meningen med beslutningsforslaget her er

at få højnet trafiksikkerheden her i landet ikke mindst i forhold til de ganske unge for det er der vi ser en alt for høj frekvens af trafikuheld og det kan vi sagtens gøre noget ved hvis

det kan jeg garantere for det er der slet ingen tvivl om især de unge mænd ville være helt vilde efter at få lov til

få den her mulighed og få lov til at komme ud og prøve at køre i trafikken og de ville såmænd være glade for at der

det er jo netop de unge mænd vi skal

og det er ikke bare noget vi tror på det

i andre lande for eksempel tyskland har man ganske gode erfaringer med den her ordning og der har det vist sig at det højner trafiksikkerheden ingen tvivl om det så hvis man vil trafiksikkerheden

man vil prøve at se på de erfaringer der er gjort i andre lande prøve at gøre sig nogle overvejelser om hvordan

selvfølgelig er der forskel på landene og der kan være noget der skal justeres så det passer

at vi om ikke alt for lang tid får

som en forsøgsordning måske bliver ministeren så begejstret når hun begynder at undersøge det her at det ikke bare bliver en forsøgsordning men

en lovændring og siger at selvfølgelig kan vi i danmark det samme som man kan i norge i sverige i holland

lade sig inspirere fra irland fra usa og så videre så tak for den

meget positive imødekommelse over for beslutningsforslaget jeg er ikke så naiv

kan vedtages i folketinget men ideen lever og den kommer til at leve videre og det har vi ministerens ord for

udenrigspolitik har rodfæstet sig i folketinget hvilket ikke mindst understreges af danmarks udsendte bidrag i den sammenhæng skal det også fremhæves at arbejdet med at skabe større større samtænkning i vores eksterne politikker har en fremtrædende placering det er et arbejde der blev igangsat af den tidligere regering og jeg synes derfor at der er god grund til at rose den nuværende regering for at fortsætte indsatsen

hvis man nu skulle kaste et mere kritisk blik

en mere strategisk tilgang frem for en opremsning af danske aktiviteter som redegørelsen bærer præg af hvor er prioriteringerne danske interesser nævnes et par gange men ikke en gang nævnes værdierne kort sagt hvad er det egentlig der driver regeringens udenrigspolitik jeg tror der var en radikal ordfører der i sin blog i går eller i dag har kaldt det find holger og den danske udenrigspolitik hvad er det videre perspektiv hvad er den røde tråd

vi synes ikke nødvendigvis at der behøver at være en rød tråd men bare en tråd ville være rar

måske skyldes udeladelsen simpelt hen at regeringen på lange stræk står uden en sammenhængende udenrigspolitik i stedet agerer man ud fra kortsigtede mavefornemmelser hvor det vigtigste hensyn er hele tiden i det enkelte sekund det enkelte minut

den enkelte dag at stå på den rigtige side uden at have gjort sig selvstændige overvejelser om

tage situationen i syrien som eksempel her skriver regeringen på side en i redegørelsen den danske regering gik forrest i det internationale pres for at angrebet ikke skulle stå uimodsagt som jeg husker begivenhedernes gang havde regeringen i to år advokeret for en politisk løsning på situationen i syrien

det var sågar den eneste moralsk rigtige udgang på konflikten argumenterede den tidligere udenrigsminister i en debat om bistand til de moderate oprørere

og sluttede op om de amerikanske planer om et militært angreb uden om fn uden at vi på nogen måde havde fået en henvendelse meldte regeringen

med sin hidtidige overbevisning

aldrig kom ja så var det selvfølgelig regeringens analyse

i morgen skal den politiske løsning så stå sin prøve når genève

jeg venter allerede spændt på regeringens næste kursskifte i syrienspolitikken ikke mindst i lyset af at assad i går oplyste at han genopstiller som præsident

ligesom regeringen fører nødvendighedens politik fra finansministeriet

vi konstatere at nødvendighedens politik også har gjort sit indtog på asiatisk plads i det hele taget virker den finansministerielle logik til at være retningsgivende for regeringens udenrigspolitik det er de seneste besparelser det tydeligste eksempel på

med fuld styrke det er ikke nødvendigvis en forkert prioritering så længe vi bare ikke glemmer at danmarks repræsentationer er til for mere end handelssamarbejde det vil være en fejl og resultatet af kortsigtet planlægning hvis konsekvensen bliver en nedprioritering af det klassiske diplomati det har venstre sagt længe og derfor har vi også i de seneste to års finanslovsforslag afsat flere midler til at styrke udenrigstjenesten nemlig halvfjerds million kroner i den sammenhæng

gerne bede udenrigsministeren redegøre for hvad han ser af nye muligheder i den ændrede repræsentationsstruktur

i stedet på en analyse fra udenrigsministeren det kom senest til udtryk i en overskrift i weekenden hvor udenrigsministeren gav udtryk for at verden er blevet mere sikker undskyld verden er blevet mere usikker en analyse som står i skarp kontrast

hvor den tidligere udenrigsminister og sfs ordfører i en fælles kronik kunne oplyse oplyse at vi aldrig har været tættere på verdensfreden jeg ved ikke hvad der er skiftet på de seks måneder bortset fra ministeren men det er måske meget sigende derfor ville det efter vores opfattelse være passende hvis ministeren i dag kunne præcisere hvad det er for nogle trusler han ser mod en fredelig udvikling og hvilke tanker han har gjort sig om hvordan danmark

størrelse kan påvirke verdens

herre søren pind hvem nogle var og specielt hvad det var der skulle gøres så var holdningen at det kunne herre søren pind ikke rigtig redegøre for hverken hvem nogle var eller hvad det

pind i mellemtiden er blevet klogere og nu kan

til de moderate oprørere det var vi ganske klart ude at melde det ønskede regeringen ikke tværtimod troede regeringen på opretholdelsen af våbenembargoen i syrien som nu har ført til at de moderate oprørere er hårdt presset både af islamister og af assads styre det er blot ét af mange eksempler man kunne nævne på en anden linje regeringen har valgt som udtryk for en passiv udenrigspolitik i præcis den her sammenhæng

påtage sig ansvaret for den politik man selv har valgt

men man må gøre noget og man må gøre hvad man kan for at standse det her

jo ikke uenig i men det virker som en lidt let omgang at sige at nogle må gøre noget uden at forholde sig til hvad det konkret var på daværende tidspunkt

søren pind beder regeringen om at komme med en strategi og en holdning

jo sagtens stå og sige men jeg har ikke militærfagligt belæg for at sige at det er den kurs man skal følge og derfor har vi konstant opfordret regeringen til at få foretaget de her analyser det har regeringen afvist regeringen har i stedet for

ni millioner internt og eksternt fordrevne flygtninge og altså blandt andet den tortur som man ser folk stå hændervridende og betragte men som jo ikke er nogen som helst overraskelse hvis man ved bare en lillebitte smule

den vidner desværre også om

konsekvenser af klimaforandringer til terrorisme udfordringer som også danmark har en klar interesse i at løse

vi kan være med til at fremme vores værdier om menneskerettigheder om fredelig sameksistens

herfra skal der også lyde en tak til danmarks udsendte til de udsendte i afghanistan til de udsendte i kosova

til de danskere der lige nu hjælper med at destruere syriens kemiske våben til de mange civile danskere der hjælper

jeres indsats er påskønnet og i fortjener tak

i to tusind og fjorten der var rigeligt at tage fat på i to tusind og tretten

tage fat på det vidner regeringens sikkerhedspolitiske redegørelse

baghave i det arktiske område

skrøbelige og konfliktramte stater hjælpes det må ikke ske igen at terrorister får fristeder som vi så det tidligere i afghanistan

det er derfor ikke et spørgsmål

partnere primært fn og nato udgangspunktet må også her være at det er bedre at forebygge end at helbrede det er i øvrigt også billigere ikke bare i kroner og øre men også i liv og levned og det sidste er vigtigt for sikkerhedspolitikken handler jo til syvende og sidst først og fremmest om mennesker det handler om de børn der ikke kan gå i skole det handler om de børn der ikke får mad nok det handler om den landmand der ikke kan gå ud på sin mark det handler om den købmand der ikke kan åbne sin butik

stabilitetsindsatser

give børnene mulighed for at gå i skole give dem mulighed for at få mad hver dag give landmanden mulighed for at gå ud og dyrke sin mark og give købmanden mulighed for at åbne sin butik det er det der skaber fremgang

det der skaber stabilitet og det er det der skaber liv og levned hos de mennesker

og hvor slagmarken er overalt på markerne i byerne i forretningerne og i folks huse det

siges ofte at sandheden er det første offer i krige og væbnede konflikter det kan godt være men de næste ofre er børnene og de almindelige mennesker der blot ønsker at leve i fred og se deres egne børn vokse op og det skal vi selvfølgelig hjælpe til med der hvor vi kan den sikkerhedspolitiske redegørelse sætter en tyk streg under at danmarks sikkerheds og udenrigspolitik er mest effektiv når vi engagerer os i at bekæmpe årsagerne

her er en styrkelse af udviklingsbistanden en klar støtte til fn og viljen til at bruge magt når det er nødvendigt vigtige forudsætninger vi behøver ikke at opfinde nye konflikter der er rigeligt at tage fat på der er ingen fredsdividende der kan indkasseres der er måske en vi er ligeglade

og danskerne bliver aldrig ligeglade vi engagerer os i verden

når det kommer til stykket handler det helt enkelt om at være med til at gøre børns liv bedre gøre almindelige menneskers liv bedre

vare på deres egen sikkerhed det har vi også en forpligtelse til at

en æressag at yde det nødvendige militære bidrag derfor må danmark til enhver tid stå med et troværdigt og effektivt militær med tiptop moderne hær flåde flyvevåben og hjemmeværn

i den skriftlige redegørelse nævnes kun med

det sydkinesiske hav

det er den del jeg vil tage fat på for der er tale om en potentielt meget farlig situation som usa nu med rettidig omhu da også er ved at vende hele sin sikkerhedspolitiske opmærksomhed mod overskriften kunne være kinas stigende aggressivitet da japans statsminister forleden besøgte en mindelund for de japanske faldne blandt disse en håndfuld notoriske krigsforbrydere skete det til

af harmfulde og tårevædede protester fra kina og harmen er jo forståelig for mange kinesere

under japanernes herredømme men da kina samtidig lod tårerne ledsage af en grædekoncert om menneskerettigheder og forbrydelser mod menneskeheden så forstod man snart at den kinesiske gråd var indstuderede krokodilletårer som alene havde til formål endnu en gang at fuppe ikke mindst den europæiske opinion da det igen lykkedes måtte man både le og græde for europa vil altså åbenbart bedrages af endnu et kommunistisk diktatur som nu også formaster sig til at udsmykke deres potemkinkulisser med ord som menneskerettigheder og forbrydelser mod menneskeheden tankerne går jo uvilkårligt i den forbindelse til kinas politiske indespærrede i de tusindvis af koncentrationslejre til landets nedrige organhøst til tibets undertrykte til det stigende kvælertag

hongkongs demokrati der finder sted til arrogancen over for taiwan til kinas nådesløse tromlen igennem afrika til chikanen over for alle de små lande som ikke makker ret herunder danmark og senest til den utålelige aktivitet i forhold til nabolandene i asien ja kina spiller nu for alvor med musklerne på præcis samme måde som vi husker det

historien gentages for i årtier var det med enkelte storslåede undtagelser reelt kun usa der forstod alvoren i truslen fra sovjet mens europa ikke fattede en brik ja hvor latterligt det i dag må lyde

der faktisk europæiske parlamenter der

når de i helsinki underskrev menneskerettighedserklæringer når de påstod at warszawapagten var en forsvarsalliance eller når de gik ind for atomvåbenfri

smilende sender den lille havfrue på rejse afbryder kontakten til dalai lama og brutalt maler et kryds hen over tibet så har usa heldigvis forstået hvad der egentlig er i gang i kina dette kan man se af at præsident obama har ladet offentliggøre at usa nu drosler sit militære engagement i europa mellemøsten og nærøsten ned mens man i stedet vil rette al sin opmærksomhed

fjernøsten for så hurtig og kostbar

vil landets militære formåen allerede om tyve år kunne matche usas aktuelt er det nogle småøer der udgør den voksende konflikt mellem kina og japan og hvor jo også taiwan som følge af sin geografiske beliggenhed er involveret men det er netop i den situation at det er så afgørende vigtigt at usa og japan står fast for ikke at blive betragtet som svage og som så ofte før må de små asiatiske lande samt

i europa forlade os på at usa vil vide at vise styrke for det er kun usa der genkender lugten af et kommunistisk diktatur jeg kunne godt tænke mig at usa og europa i lyset af den dramatiske kinesiske oprustning i højere grad forstod fornuften i at søge tilnærmelse til rusland som i den her situation kunne blive en formidabel allieret i det opgør der synes i gang i forhold til kina og man kunne jo sagtens forestille sig at det netop er den vej usa kommer til at gå og det vil man hilse velkommen men under alle omstændigheder er det vigtigt for danmark og de øvrige medlemmer af nato

tager vores del af det sikkerhedspolitiske ansvar og her mener jeg sådan ret lokalt at det nu må være slut med at ethvert indgået forsvarsforlig nødvendigvis skal være et spareforlig vi må nu i danmark fremover gå den modsatte vej for langsomt at nærme

som nato stiller det synes jeg jo vi skylder

økonomisk skift fra usa der er dybt forgældet og i min personlige opfattelse dybt utroværdig også på udenrigspolitikkens område til måske kina til måske et andet land og at vi derfor bør

magten i verden på i stedet for at sige

det der var resultatet af skiftet fra

er også derfor

lande sikkerhed og udvikling må gå hånd i hånd politi landmænd soldater skolelærere og sygeplejersker og det skal ske med et stærkt nationalt ejerskab det er det solide budskab i redegørelsen og i danmarks nye politik for sammentænkte stabiliseringsindsatser i verdens brændpunkter det en politik der læner sig op ad principperne i den internationale dialog om fredsopbygning og statsopbygning for det er præcis det det handler om man skal bygge en fred og man skal bygge en stat på samme tid redegørelsen

er derfor ikke alene en redegørelse om trusler og terror og om krudt og kugler men om den bredspektrede indsats for diplomati udvikling og sikkerhed den afspejler at vi ikke længere må tænke i siloer

klassiske søjler i fn og i det internationale samfund men skal tænke i synergi og sammenhæng i indsatsen og det er hele forudsætningen for stabilitet og sikkerhed redegørelsen viser at regeringen er kommet langt der er i den grad både styrke og sammenhæng i dansk udenrigspolitik

redegørelsen viser også at fn og det internationale samfund er kommet langt men den viser også at der er langt igen det en debat som danmark allerede løfter og fremadrettet også skal løfte i både fn eu og nato vi skal derfor fortsætte indsatsen for at skabe sammenhæng i stabiliseringsindsatsen særlig afgørende bliver

afghanistan i syrien går det rigtig skidt og der er meget langt igen men danmark har været helt i front

med at støtte de moderate kræfter i den syriske opposition i den humanitære indsats og er nu aktivt med i forhandlingerne om en fredsløsning to tusind og fjorten må og skal blive året hvor konflikten bliver stoppet og der er kun ét håb én proces at klynge sig til der er ikke nemme smutveje herre søren pind det er genève

processen der starter i disse dage vi må sætte vores lid til det skal forhandles freden skal forhandles afghanistan bliver også afgørende som redegørelsen afspejler det internationale samfund skal fastholde et stædigt engagement

afghanistan skal selv levere vi skal lære af de fejl der skete med tilbagetrækningen fra irak der er brug for at vi står sammen om at garantere den fremtidige sikkerhed og udvikling der skal sikres finansiering til de afghanske sikkerhedsstyrker og den afghanske regering skal fortsætte udviklingen af et mere effektivt politi og militær og vi skal have skabt en fælles stærk

i form af en bilateral sikkerhedsaftale mellem afghanistan og usa

for stædighed og sammenhæng en af de andre ting vi lærte i afghanistan var betydningen af hurtigt at komme i gang med at opbygge de nationale sikkerhedsstyrker det skal vi huske nu i somalia hvor de afrikanske styrker i amisom med stort mod og desværre store tab har skabt en skrøbelig sikkerhed og i mali hvor først den franskledede intervention og siden

minusma har genskabt sammenhængen og sikkerheden nu skal der investeres i

nationale sikkerhedsstyrker i mali og somalia i mali er eu træningsmissionen i gang desværre uden dansk deltagelse på grund af det danske forsvarsforbehold

er der også initiativer i gang men politiet er for svagt og militæret er for svagt soldaterne står med forskellige uniformer udstyr og kulturer der er brug for en samlet og styrket indsats og netop den type indsats skal være en central fremtidig prioritering for både eu og nato og så skal den kombineres med initiativer som det danske sahelprogram med dialog og forsoning sikkerhed og bekæmpelse af ekstremisme og kriminalitet sammenhæng og synergi redegørelsen viser også en stigende betydning af de regionale organisationer ikke mindst må det anerkendes at den afrikanske union på historisk vis forsøger at tage hånd om sikkerheden på det afrikanske kontinent det viser betydningen af regionale

strategiske partnerskaber i fremtidens sikkerhedspolitik igen en vigtig udfordring for både eu og nato endelig vil jeg kort nævne redegørelsens beskrivelse af forholdet til vores nabolande mod øst og syd

det afgørende at eu står klar med både klare krav men også med en kontant belønning

til de lande der gør fremskridt mere for mere linjen i den europæiske naboskabspolitik skal udbygges og her må kortsigtede økonomiske hensyn ikke blokere for den langsigtede vision om fred og stabilitet i europa og demokrati og fremskridt for europas borgere danmark skal presse endnu mere ihærdigt på for at eu aktivt og konstruktivt rækker hånden ud mod nabolandene mod øst og syd den sikkerhedspolitiske redegørelse ser på fortiden men tegner en klar linje til fremtidens indsats i europa i verden en stærk dansk indsats for fred og fremgang en indsats der bygger på sammenhæng og synergi i sikkerhedspolitikken og det er til gavn for verden og til gavn for danmark

været regeringens klare linje ikke bare

lave en mere sammenhængende og mere aktiv politik

har vi jo i hvert fald fået en våbenhandelstraktat i fn regi og en vigtig opgave er jo nu

få den landet jeg vil egentlig også nævne iaeas tillægsprotokol

et vigtigt element i den sikkerhedspolitiske

eksportere uran så på den måde er vi jo så lidt bedre rustet

understrege det sikkerhedspolitiske element i den det var nedrustning så vil jeg egentlig som det andet

være sådan at vi ikke alle sammen er enige om samtænkning det er jo ikke en stor kvalitet at vi ikke er enige det kunne godt være at

samtænkning er en vigtig udvikling fra den tanke at man bare tror at man kan løse problemerne ved militære midler

og i den sammenhæng mener jeg også at

det at have en stor effektiv ulandsbistand

en del af en langsigtet og forebyggende sikkerhedspolitisk tænkning

en række betragtninger om klimaændringernes påvirkning i forhold

alt det her handler i høj grad om skrøbelige stater og

der jo fokus på fra regeringens side også i redegørelsen men

også været fokus på dem tidligere noget sf faktisk også har presset på

tidligere regering og nu gør vi det så her er jo

tænke stabilitet også ofte sammenfaldende med at det er de samme lande som bliver ramt

det mest oplagte er selvfølgelig hele området syd for sahara og en af de ting jeg

vi kan videreudvikle både fra dansk side men

globalt og i fn regi er

mere i system altså det er jo langt at foretrække

inden vi når en situation

bliver bliver nødvendige de kan blive nødvendige men jo mere

handler det om i skrøbelige stater det handler selvfølgelig om at undgå at

borgerkrig er det jo ofte som det her handler om det handler

at undgå det men det handler også om at bygge effektive stater op og så handler det om at skabe økonomisk udvikling det er jo jo sikkerhed økonomi og statsopbygning det handler om når et land ligger åbent for aggression eller for terrorgrupper der slår sig ned og finder fristeder og dermed også truer andre lande herunder

grønland men

vigtig og meget stor udfordring for os at tænke de næste tyve

også i en sikkerhedspolitisk sammenhæng altafgørende er

en fredelig og ikke militær udvikling og det er jo rigtigt nok at nogle gange handler

militære skibe som sejler rundt

vi bliver jo nødt til at have meget mere inspektion vi bliver

nødt til at have mange flere folk til stede

sikkerhedsmæssige grunde i forhold til den store trafik der bliver

jeg vil

komme med nogle betragtninger om noget jeg mener vi skal bruge lidt ekstra krudt på i de kommende år

bruge det nordiske samarbejde

det er jo god gammel nordisk tradition

arbejdes tættere på det her det vil også være en opfølgning på

jo mere vi vil satse på fredsbevarende aktioner jo mere kommer vi nok til også

en synliggørelse af at vores eu forbehold giver os nogle begrænsninger og det må vi også tage en en åben diskussion om

som politiker står og føler man en usædvanlig afmagt og

over at det foregår

jeg synes vi har gjort mange gode ting det med at få de kemiske våben ud vil

det er faktisk vigtigt men ikke kun i forhold til syrien

præcedens i forhold til verdens sikkerhed for det er jo masseødelæggelsesvåben vi

det andet er den humanistiske indsats med rigtig mange penge til til flygtninge men tilbage står jo at situationen er

og at man føler afmagt

søren espersen som på en måde siger

gjort en hel masse andet vil

søren pind da ikke en pind om for at sige det

det kunne jo også være gået helt galt

involveret mange flere

køre godt igennem at der kan komme en næste fase og at der bliver en aftale så har vi

som starter i dag det må vi håbe kan arbejde videre

med de kemiske våben som jo trods alt når vi analyserer det

palæstina man må jo godt udtrykke et vist håb om at det her kunne udvikles til en større og

men det er meget vigtigt at vi har øjnene åbne for alle elementerne her og støtter alle de steder

vi kan få til at flyve nu og hvis den ikke er at til at flyve nu

fylde alle dagsordener med der er nok at tage fat på

på det arktiske område og jeg håber også

atomvåbenfri zone men jeg har forstået at

en som andre vil byde ind på og så er det jo

forestille sig at jo flere gange vi kommer ind i

være med i nogle fredsbevarende operationer

til den afrikanske union og det er jo noget vi støtter

man jo også kunne forestille sig at den europæiske union kan stille

hverken enhedslisten eller sf eller andre egentlig

er særlig smart at et eller andet forbehold skulle hindre os i at være med i en sådan fredsbevarende

situation helt sådan er det jo desværre ikke danmark har mere tilfælles med fattige bønder i latinamerika sultende børn i asien og underbetalte arbejdere i afrika end med usas englands og frankrigs økonomiske interesser klassekampen raser stadig uligheden vokser og de multinationale selskaber er mere grådige end nogen sinde overskud via billige naturressourcer og den billigst mulige arbejdskraft til produktionen er deres mål da det økonomiske verdensherredømme skiftede fra frankrig og england til usa skete det gennem to verdenskrige ja det er ved at være hundrede år siden det næste økonomiske skift er på vej

rolle længere og er langsomt på vej ud og kina er ved at overtage den økonomisk dominerende placering tiden er inde til at vi modarbejder enkelte staters økonomiske dominans det gør vi ikke via oprustning og risiko for nye verdenskrige men via en udligning af de økonomiske forskelle enhedslisten ønsker at danmark skal føre en både aktiv solidarisk udenrigs og sikkerhedspolitik og at vores sikkerhed og mulighed for at hjælpe andre styrkes

et forpligtende internationalt samarbejde ikke mindst

forrige regerings udenrigspolitik ændrede sig væsentligt på det område den såkaldte aktivistiske udenrigspolitik betød at vi gik i krig i irak i afghanistan og i libyen en vigtig lære blev at vi som hovedregel har forladt landene i en dårligere stand end da vi ankom og bagefter har vi måttet bruge millioner af bistandskroner på at lappe på de store sår vi har skabt i landene jeg er enig i regeringens opprioritering af den bløde sikkerhedspolitik det er det som skaber dansk autoritet ude i verden

indgå alliancer det er det der gør at vi i mange år har haft en meget stor indflydelse i

i finansloven for to tusind og tolv aftalte vi at der skulle oprettes en freds og konfliktforskningsenhed på universitetet afdelingen er kommet godt i gang

en lille start som andre især nordiske lande

også har med at opbygge vores kapacitet på det her område sammen med freds og konfliktforskningsenheder i andre lande

alt for ofte har vi ikke kendt magtstrukturerne der hvor vi blandede os med katastrofale skader til følge

på resultatet af det arabiske forår men se også på norge og cuba der lige nu

er små lande hjælper med at skabe en fredelig situation i colombia de har formidlet forhandlingerne mellem farc og regeringen

lykkes som danskere har vi utrolig meget at byde på hvad angår konfliktløsning og fredelig udvikling og vi bør tage flere skridt ad den vej vi kan fuldt på højde med norge og andre lande spille en rolle også på de her områder og det synes jeg

aktiviteter skibene blev større og våbnene mere moderne det blev en trussel for handelsflåderne og militæret blev sat ind så langt burde det ikke

til fiskeriaftaler før mulighederne for fiskeri

og ikke i stort nok omfang danmark blev ramt af en piratkapring og havde seks søfolk siddende som gidsler i otte hundrede og tredive dage den længste og mest omfattende gidseltagning i mange år den burde have ført til en grundig undersøgelse så vi

have lært af den hvorfor sørgede rederiet der

shipcraft ikke for en hurtig frigivelse hvorfor sendte de deres professionelle rådgivere hjem hvilken rolle spillede udenrigsministeriet og efterretningstjenesten og hvad kunne der være

for at gribe ind hvorfor skal vi ikke lære af den situation

igangsat en lille undersøgelse frem til gidseltagningen ingen dommer for bordenden ingen pligt til at tale sandt kun almindelige søforklaringer regeringen afviste at lave en tilbundsgående undersøgelse under gidseltagningen og afviste at diskutere

ja gidseltagningen er ikke engang omtalt i den supplerende redegørelse om

der er stort fokus på arktis ikke mindst sikkerhedsspørgsmålene omkring uran jeg opfordrer til at grønland aldrig bliver eksportør af uran alene af den grund at det kan bruges til

atomvåben desuden skal vi arbejde for at arktis bliver en atomvåbenfri zone uanset om der er stor eller lille opbakning til ideen skal vi være dem der lancerer den fordi det er meget meget vigtigt for området at der aldrig nogen sinde bliver hverken sejlads eller stationering af atomvåben i det område nu hvor råstofferne bliver tilgængelige og isen smelter så er der israel og palæstina jeg synes at

for at anerkende palæstina som selvstændig stat i hvert fald her i landet ambassadelignende repræsentation er jo et stykke af vejen et lille stykke jeg ønsker at

vej vi vil det må vi tage

det næste punkt på dagsordenen i dag

syrien det var lige ved at gå galt sidste år det viste

brugt kemiske våben usa truede med at bombe landet og desværre sprang den danske regering hurtig til og sagde vi vil være med det kunne være blevet benzin på bålet i den usikre region og jeg er glad

heldigvis var der andre magter i verden som var mere besindige og det lykkedes at undgå en katastrofe i stedet blev det muligt at lave en aftale om at fjerne de kemiske våben og den mission er i fuld gang

og desværre ser det også ud til at selv de mest moderate kræfter i

vi får et umuligt valg skal man vælge mellem at støtte assad eller

kræfter i oppositionen det er et umuligt valg

arbejde aktivt for en våbenhvile og vi skal hjælpe humanitært en militær løsning eksisterer ikke i syrien uanset hvor meget venstres repræsentant råber på dette

så vil jeg sige at jeg ville have sagt at udviklingsbistanden er den

bedste sikkerhedsfaktor og derfor skal vi have vores udviklingsbistand op på en procent af bruttonationalproduktet det er pinligt synes jeg at vi stadig væk på tredje år

procent af bruttonationalindkomsten der er lavere end den sidste år under den borgerlige regering vi er et af verdens rigeste lande vi har råd til det og det er den bedste vej til mere sikkerhed derfor lad os samles om at få det løst og lad os finde de penge der

er at styrke verdens arbejdere til at kunne organisere sig og forsvare

deres ret til en andel af værdierne i deres land en sådan hjælp bærer fremtiden i sig og den bærer en mere retfærdig verden i sig uden en organiseret arbejderklasse uden at verdens fattige står sammen går det

jeg synes der er gode toner i redegørelsen men vi kan altid blive bedre og vi kan gøre det mere synligt at

blandt andet synes jeg at redegørelsen også udtrykker en vis håndskyhed fra den nuværende regerings side når man for eksempel læser de få bemærkninger der er omkring det der foregik i egypten sidste sommer kan man undre sig

det tog rigtig rigtig lang tid det gjorde det også sidste sommer der var tale om et militærkup hvorfor vil man ikke tale om det

sige fordi det kan få nogle frygtelige konsekvenser jeg synes også der var tale om en håndskyhed og en meget mærkelig strategi da vi

de store alliancepartnere og hvor man hørte ord komme ud af munden på

nuværende regeringspartier som man for

år siden da de samme partier sad i opposition ville

det er at den nuværende regering jo i

derfor skal den nye udenrigsminister naturligvis også have mulighed for at

strategi vi står jo på mange måder midt i et vadested er danmark en

igennem de sidste til femten år eller

som må finde sin rolle som småstat

en lille stat ikke nødvendigvis behøver at være en dum stat eller en stat som bare lægger sig fladt ned i forhold til store alliancepartnere

er det jo faktisk i den grad tyndt og det trænger til at blive fyldt ud der står at danmark skal engagere sig og at vi skal gøre en forskel ude i verden

hvis vi kunne få en udenrigspolitisk strategi drøfte den blandt folketingets politiske partier

er rigtig rigtig mange som ville blive glade vores diplomati

ja i det hele taget den danske befolkning tror jeg sukker efter

igennem de sidste ti til femten år hvor vi har været engageret i krige ude i verden

ville det være interessant at drøfte hvordan vi som et lille land

reformer af de store gamle tunge internationale organisationer

krige imellem stater er blevet til borgerkrige vi ved

og amerikansk dominans

samtænkningen kan gå

sig fritaget for at blive spændt for en sikkerhedspolitisk strategi fordi de derved mister deres troværdighed og uafhængighed og dermed mulighed for at kunne agere også i verdens brændpunkter det er et eksempel på det et andet eksempel på

til de helt konkrete konflikter der er syrienkonflikten er jo

nemme løsninger det er utrolig broget men vi stod jo christian juhl skulder ved skulder da vi sidst havde diskussionen om muligheden for en militær intervention

at den danske regering altså vælger

bruge vores egen sunde fornuft

på en reaktion

en konkret situation men også tænke langsigtet

på den lange bane bidrage til at vi får løst konflikterne og ikke bare får markeret os i forhold til den forfærdelige situation der var lige nu og her

de lange linjer vi

løsninger det er også det han konkluderer i sit papir og det er jeg egentlig

engang sikkert de er mulige

i

enten vi taler om pirateri ud for afrikas horn der forsinker og fordyrer den globale handel eller de islamiske terrorister der planlægger terrorangreb i vesten fra yemen eller somalia men vi ønsker også at gøre en forskel og tage

den sikkerhedspolitiske redegørelse i at de største sikkerhedspolitiske udfordringer lige nu ligger i syrien og andre dele af mellemøsten hvor der er manglende demokratiske fremskridt de ligger også i sahelregionen hvor store dele af afrika er uden sikkerhedsmæssig kontrol de ligger i sudan sydsudankonflikten og i somalia endelig er der verdenssamfundets evige problembørn iran med deres atomprogram og nordkorea med deres rædselsregime og atomprøvesprængninger der i bogstaveligste forstand tikkende bombe som skal håndteres endelig

at der står noget mere i i redegørelsen om

det sydkinesiske hav jeg tror det bliver en temmelig

udfordring med den måde alle parter ligesom også taler konflikten op men jeg mener bestemt ikke

i det arktiske samarbejde vi ser fremskridt i det europæiske samarbejde vi ser fremskridt i nato også

til at sætte fokus på en potentiel trussel i form af cybercrime jeg vil gerne knytte nogle flere bemærkninger

udfordringer og fremskridt krigen i syrien kan meget vel ende med at blive vores generations største svigt mere end syv millioner

mennesker er blevet dræbt uden at verdenssamfundet og ikke mindst fn har ageret for at få stoppet det ganske vist har man som følge af angrebet på civile med kemiske våben i regi af fn og

og andre i at anvende disse fremadrettet men grundlæggende er problemet at de civile ikke beskyttes og at rusland holder hånden over regimet og forhindrer et fn baseret tiltag der kan stoppe nedslagtningen af civile vi konservative mener og det har vi ment i meget lang tid i langt over en år at en no

ville have været den rigtige vej at gå for at lave en humanitær korridor der kunne sikre en bedre civil beskyttelse ja det er et militært tiltag

vi stået temmelig alene med men vi mener stadig væk at det var noget af det verdenssamfundet kunne

i sahelregionen har danmark ydet et væsentligt bidrag til den franskledede mission i mali og er fortsat en del af missionen og jeg synes det er vigtigt

at få sagt at det er en relevant opgave og

fortsat anspændt men det er værd at glæde sig over at antipirateriindsatsen med danmarks medvirken i operation ocean shield har vist sig at virke der tages fortsat pirater til fange

og vi ser slet ikke længere i samme omfang at skibe bordes af pirater

verdens to store problembørn er iran og nordkorea og de er fortsat en kæmpe udfordring styret er ændret i iran

opblødning fra det iranske styres side men vi har stadig væk til gode at se at det nye iranske styre ikke ønsker at have den ultimative trussel i sine hænder vi vil med meget stor interesse følge udviklingen det næste år for at se på om der så også er ægte gode viljer

den retoriske opblødning det nordkoreanske rædselsregime fortsætter sin fjendtlige og provokerende kurs over for omverdenen det er vigtigt at verdenssamfundet

fastholder en konsekvent linje i forhold til diktaturet men også sikrer at det pres man direkte eller nok nærmere indirekte kan påføre regimet via kina

og beredskabet vi glæder os over arbejdet med at etablere en arktisk beredskabsstyrke og det kan være med til at sikre beredskabet bedre

det enorme areal der dækker arktis i afghanistan har afghanerne selv formelt overtaget sikkerhedsansvaret og det bliver spændende at følge præsidentvalget i år der på mange måder bliver en lakmustest på afghanistans state of the nation vi sætter stor pris på det transatlantiske bånd og ikke mindst det fremragende samarbejde der foregår i nato

at besøge nato og jeg blev faktisk meget opmuntret af de mange spændende initiativer man er i gang med at forberede frem mod nato topmødet i september

initiativer som vi i særlig grad

er jo etableringen af missilforsvaret der fortjener anerkendelse

noget vi meget gerne ser danmark deltage helt og fuldt i eu samarbejdet har spillet en vigtig og afgørende rolle

men også beograd pristina dialogen der gav et gennembrud med normaliseringsaftalen mellem serbien og kosova i april to tusind og tretten er værd at fremhæve som noget hvor der virkelig blev gjort en meget stor forskel og hvor eus udenrigsrepræsentant catherine ashton personligt gjorde meget for at få aftalen landet så det er der grund til at glæde sig over den sikkerhedspolitiske redegørelse giver os et godt indblik i året der gik og jeg synes også den er god som rettesnor for

og andre aktører på den sunnimuslimske side

at der ville være ret stor regional opbakning til en en sådan løsning det der er verdenssamfundets udfordring er jo primært at der er lande i fns sikkerhedsråd der overhovedet ikke ønsker

gå den vej men ønsker at assadregimet fortsat skal have fuld mulighed for at bombe og dræbe sin egen befolkning derfor ville man jo selvfølgelig modsætte sig

lige præcis det der gjorde at både nødhjælpsarbejdere og de civile havde en mulighed for

gør i

hvor meget der skal til hvor meget af assads luftværn og fly der skal sættes ud

men vi mener stadig væk at det ville have været den rigtige vej at gå og

det vil jeg og regeringen rigtig gerne medvirke til

også et svar til fru mette bock som efterlyste det det er faktisk noget vi er ret optaget af i

kritiske bemærkninger til sidst

til syrienkonflikten men det

usandt altså denne regering har jo støttet den moderate opposition

i men når fru lene espersen ligesom begynder at stille sig op og

det var hende og den daværende regering der støttede den moderate opposition i syrien og at vi ikke gør det og at vi støtter assad så er

set været siden kielerfreden for to hundrede år siden da vi mistede norge

vores omverden og det har vi jo siden atten fjorten gjort på mange forskellige måder

er jo at vi er i et meget aktivt alliancefællesskab med lande

for den danske udenrigspolitik

gør interesser og værdier til et modsætningsforhold jeg mener faktisk at der er en meget meget klar sammenhæng mellem de to begreber ja vi skal varetage danske interesser ude i verden men det gør vi altså bedst ved at vi tager udgangspunkt i de værdier som vi som land står for og som vi også mener kan være medvirkende til

stabil i forhold til os vi har jo lagt meget vægt på og det fremgår også

skrøbelige og konfliktramte lande vi har lagt vægt på nedrustningsdagsordenen og forholdene i det arktiske

ved en forebyggende indsats

med økonomisk udvikling det har noget at gøre med udviklingsbistand det

en demokratisk stat op statsopbygning

stabilitet i forhold til civilsamfundene i de pågældende lande det er det som jeg forstår ved samtænkning

politik udvikling og kultur i bredeste forstand sammen i vores udenrigspolitik og det er også i høj grad det

for den ændring af vores repræsentationsstruktur som jeg præsenterede udenrigspolitisk nævn

er nemlig samtænkningen handelspolitik klassisk diplomati

til at udforme mere klart det

ikke har gjort det strategisk præcist nok endnu muligvis men det er faktisk en vigtig opgave

og vi arbejder på sagen og jeg ser meget gerne en større offentlig debat om om

at løse de politiske konflikter der også er i afrika derfor

i nogle økonomiske og handelspolitiske interesser og så det

det er et land som vi også politisk set kan have glæde af at have et brohoved i

vi politisk set har store interesser i

stabil udvikling på det afrikanske kontinent

at vi er meget meget optaget af hvordan

godt eksempel på hvordan den her samtænkning

som vi præsenterede i sidste uge og som jo også har nogle nogle sikkerhedspolitiske implikationer

vil kalde multilateralisme at

internationale organisationer at vi samarbejder med

fru mette bock sagde at

og der kommer nye magtcentre til og det er vanskeligt

ved siden af usa det så man jo med stor brutal klarhed på cop15 mødet i københavn i sin tid og det er den nye

bare på maven for samarbejdspartnere hverken for usa for storbritannien for tyskland for sverige eller andre

vores interesse er ikke mindst at vi får et meget stærkt fn engagement

er i hvert fald vigtigt at man med den nuværende

får et meget meget stærkt fn engagement det gælder bredt set men også omkring

militære operationer

steen gade i i det perspektiv forsvarsministeren

tager til reykjavik om nogle uger for at deltage i nordisk

forskellige forslag det tager vi faktisk meget alvorligt og det har også sammenhæng med at arktis er et meget meget vigtigt område for

stadig vigtigere område man kan få flere ressourcer

når der er ressourcer på spil kan der også blive

det er i øjeblikket et lavspændingsområde og det skal forblive et lavspændingsområde

er risici for at det kan ændre sig

det forbliver et lavspændingsområde hvor vi løser eventuelle konflikter gennem folkerettens principper

klarlagt i ilulissat erklæringen

rose den tidligere udenrigsminister

for hans store arbejde for at få den erklæring gennemført som jo netop giver et grundlag for hvordan vi får løst de fremtidige konflikter i det arktiske område jeg synes ikke

ustrategiske på det det er jo igen at vi siger at vi forsøger at forebygge vi forsøger at fastholde

som lavspændingsområder vi forsøger at gå ind og forebygge i skrøbelige stater

min mening er blevet underprioriteret lidt i den offentlige

aftalen vedrørende de konventionelle våben i europa jeg drøftede den sag med min tyske kollega på mit første

en aktivistisk udenrigspolitik men ikke nødvendigvis med militære midler også med andre midler det kan være nødvendigt at bruge militære midler ja

gøre alt hvad vi kan for at vi undgår det og i stedet bruger andre midler for at løse

spørgsmål vedrørende

ikke gå ind i den her

der er nogen i den her sal der forestille sig at man ville kortslutte den politiske proces ved at gå ind og så bombe sig

synes jeg nok at der er brug for en vis

det kan vi jo ikke gøre så derfor er vi i øjeblikket på det politiske spor og derfor tager jeg til genève her i aften efter den her debat

nej der er ikke fred på fredag

er nogen i denne verden der overhovedet forestiller sig

jeg overbevist om at man får gang i konferencen og også at den moderate opposition deltager i konferencen det er en afgørende forudsætning for at man kan komme frem til noget

fuldstændig enig i at det er dem vi støtter og de skal deltage i konferencen og derfor

er det hele lidt afgørende jeg synes så og det synes eu landene også at det kunne være en fordel hvis iran deltog

præmisserne fra genève i

det har iran ikke ønsket at gøre tilsyneladende om den sag er færdigdiskuteret kan

for en overgangsregering som parterne selv får forhandlet

bliver enige om at den humanitære hjælp i højere grad kan komme ind i syrien det kan være igennem nogle

at man kan komme ind forskellige steder med humanitær hjælp det ved jeg røde kors er meget optaget af

der bliver lavet aftaler så det bliver muligt at få den humanitære hjælp ind i

forskellige bemærkninger

oprustning og hvad angår

fokus i øjeblikket det betyder så at de har mindre interesse i europa det betyder så igen at vi er nødt til i europa

jeg også meget stor tilhænger af eu samarbejdet på

tilhænger af at man ophæver forsvarsundtagelsen vi vedtog i går på rådsmødet at der skal sendes tropper til den centralafrikanske republik i en eu operation med fn mandat

det tilstrækkelige antal soldater af sted alligevel

opgaver som vi ud fra en klassisk dansk udenrigspolitisk synsvinkel godt vil kunne

vi blive klar over at vi skal klare flere ting selv i europa det er

de mere snævre danske sikkerhedspolitiske

forstå på herre nærmest skulle lave en front

ikke kan nyde fremme her i

jeg er helt uforstående over for

er er også noget som ikke har været nævnt her så meget i dag og

og er enige om at eu skal have en mere sammenhængende politik

man på den ene side erkende ruslands vigtighed for europa men

i stand til at kritisere rusland

kan fastholdes som en del af det vestlige interesseområde

er opmærksomme på at der skal være en dør åben

mangler lidt strategisk tænkning fra vores side

drage ngoerne inddrage civilsamfundene

forskellige forskellige menneskerettighedsorganisationer i rusland

civilsamfundene man siger okay

er meget uenige med på nogle områder

også godt støtte forskellige

vi bruger vores egne ngoer offensivt til at få kontakter andre steder i verden det

ministerier

gennem civilsamfund og forskellige ngoer som man kan bruge aktivt

vi meget opmærksomme på og det er også det

og ledet fra fns

er jo en væsentlig forskel på eus grundlag for at deltage

udgangspunkt i fns grundlag der både er afprøvet

opgaver der skal løses i det her tilfælde er der en opgave i den centralafrikanske republik der skal løses så der er eu gået ind og har ligesom sagt okay

måske men det er bare ikke fn og derfor skal vi så forholde

prioriteter i almindelighed

om ministeren vil uddybe sine standpunkter om at en atomvåbenfri zone ikke

is der smelter jo mere land der bliver frit jo mere trafik der kommer deroppe jo mere aktuelt

og derfor synes jeg ikke det er særlig klogt at man går ud i den store verden og forsøger alle mulige steder at lancere et forslag som der ikke er nogen

men bliver der en mulighed for det

også lande som usa rusland kina og italien giver deres bidrag til den fælles fn

mission med at fjerne de kemiske våben fra syrien vi har afhentet den første last af kemiske stoffer fra syrien og afventer nu i internationalt farvand besked om at den næste sending er klar til afhentning det er en operation

er med til at illustrere bredden i forsvarets bidrag til den aktive udenrigs og sikkerhedspolitik inden vi gik på juleferie besluttede vi

stabsbidraget er klar til udsendelse og forventes at være på plads i løbet af de næste par måneder transportbidraget forventes at være klar til at flyve for minusma

og det er også vigtigt at vi bakker op

ser også frem til at danske soldater skal træne libyske soldater i storbritannien i fællesskab med briterne kapacitetsopbygning af den libyske hær er central så libyen bliver i stand til at tage vare på sin egen sikkerhed nye indsatser er således allerede i gang

besluttet at skulle iværksættes inden længe det er helt i tråd med regeringens ønske om at forsvarets evne til at

med veluddannede og dygtige soldater i internationale missioner fortsætter også selv om forsvaret skal spare vi må samtidig ikke glemme de militære indsatser som i to tusind og tretten fortsat har udgjort væsentlige elementer i danmarks aktive udenrigs og sikkerhedspolitik i afghanistan i adenbugten i kosovo i fns missioner i blandt andet afrika og mellemøsten samt i kapacitetsopbygning i østafrika

indsatser som i to tusind og fjorten også vil være vigtige opgaver for forsvaret det danske bidrag til indsatsen i afghanistan efter to tusind og fjorten vil blive drøftet når der er mere klarhed over natos overordnede planlægning og indgåelsen af en

et aktivt engagement i verdens brændpunkter kan ikke lade sig gøre uden vores udsendte og jeg vil derfor gerne i dag benytte lejligheden til at sige tak til de udsendte for forsvaret hjemmeværnet beredskabet politiet og civile myndigheder og organisationer for den indsats der er ydet i året der er gået

at der er så stor respekt om danmarks internationale engagement nogle betaler desværre den højeste pris i to tusind og tretten mistede vi en soldat i afghanistan og senest

udsendt mistede livet ved et fejt terrorangreb vi skylder de som giver deres liv den største tak og anerkendelse det samme gælder de af vores udsendte som kommer

på krop og sjæl det er et fælles ansvar at vi støtter op om dem som har passet godt på os

derfor meget glad for at vi to tusind og tretten fik en aftale der betyder at veteraner der har fået ptsd som følge af at de har været udsendt for danmark kan få den nødvendige støtte de fortjener det er samtidig vigtigt at huske at langt de fleste af dem vi sender ud

efter deres udsendelse og også de fortjener stor tak som jeg allerede har været inde på bliver der meget at se til i to tusind og fjorten som også udenrigsministeren var inde på spiller arktis en helt central rolle for rigsfællesskabet og regeringen tillægger området særdeles stor betydning alt imens den globale interesse for arktis er stigende forsvaret løser i disse egne en række vigtige opgaver herunder overvågning suverænitetshævdelse redningstjeneste og beskyttelse af havmiljøet og netop fordi forholdene

før jul i bred enighed i forligskredsen

opgaver og kapaciteter i det arktiske område det er nødvendigt

bidrage til at vi også i fremtiden bedst muligt kan løse vores opgaver arktis er en central prioritet i aftalen om

at organisationen fortsat udgør hjørnestenen i dansk sikkerheds og

selv om organisationens rolle vil være under forandring i de kommende år i to tusind og fjorten skal der holdes nato topmøde sidst det skete var i og tolv natos indsats i afghanistan har i mere end ti år været et centralt omdrejningspunkt i alliancen

vil det for alvor ikke længere være tilfældet et nyt kapitel skal påbegyndes vi har brug for en robust alliance med et stærkt transatlantisk bånd og en alliance der betyder at de rette kapaciteter til vor tids sikkerhedspolitiske udfordringer hvor svære de end er at forudsige vi har brug for et nato der går fra at være indsat til at være indsatsparat og jeg ser derfor meget frem til topmødet i september det er dog selvsagt ikke alene nato der skal være tidssvarende det gælder i lige så høj grad fn og andre internationale samarbejdsfora hvor vi skal sikre tilstedeværelsen af de rette værktøjer på en effektiv og hensigtsmæssig måde vi skal være aktive vi skal styrke sikkerheden der hvor vi engagerer os og vi skal styrke de internationale organisationer herunder fn og fortsætte samarbejdet i nordisk regi

samtænkning af stabiliseringsindsatser og forebyggelse gennem kapacitetsopbygning

i sidste ende svaret på vores udfordringer og dermed også muligheden for

sejler på danske overenskomster så de ikke skal nøjes med en lav international aflønning hvor der ikke er overenskomstmæssige rettigheder i for eksempel konfliktret

ikke overens med profilen for regeringen at køre på det det

menige søfarende fra polen er aflønnet i overensstemmelse med de aftaler der er indgået med danske faglige organisationer i dis kontaktudvalget som har til formål at sikre at danske fagforeninger har indsigt i og kan sikre sig at udlændinge beskæftiget med danske skibe aflønnes på et internationalt acceptabelt niveau og det er naturligvis vigtigt for regeringen at vi overholder de spilleregler der

ordførerens side også stillet spørgsmål i anden anledning og der vil vi naturligvis også

undersøge at det er tilfældet

derfor vil jeg også bede kammeradvokaten om at kigge det igennem sådan at vi er helt sikre på at alt er

er gjort i den her sammenhæng sådan at det hele er i orden når vi laver internationale aktioner på

jeg vil gerne spørge om ikke man kunne forestille sig at en del af de udgifter som planlægges at blive brugt til bombefly kunne

til overvågnings og beredskabsaktiviteter i stedet for et fly og et skib

omkring grønland er helt ærligt ikke ret meget hvis der sker nogle ting

og spilder vores penge på bombefly i stedet for og der vil jeg gerne have at man overvejede at flytte pengene derover hvor de

søredning men også når det gælder miljøforureningsopgaver så set med regeringens øjne

er der en klar opprioritering det er noget vi har et bredt flertal

enhedslisten har så valgt ikke at være en del af det det flertal

det tager jeg til efterretning men andre partier i det her folketing har rent faktisk

og jeg mener ikke at det at vi anskaffer os nye kampfly til erstatning for de f seksten fly der er ved at være pensionsmodne

er ensbetydende med at vi ikke også kan styrke på andre områder det er sådan set det

israel jo gang på gang udfordrer forhandlingerne ved at udvide deres folkeretsstridige bosættelser på vestbredden vi har stillet fire spørgsmål til ministeren og på almindelig dansk vil

formulere dem sådan her vi vil gerne høre hvad ministeren vil

at danske virksomheder ikke handler eller samarbejder med virksomheder og institutioner på vestbredden at israel ikke forhandler sig til straffrihed i forbindelse med fredsforhandlingerne for de forbrydelser de

og at en fredsaftale giver palæstinenserne en levedygtig stat med fuld suverænitet over egne områder det er det grundlag som vi gerne vil have at ministeren giver os nogle svar på

som over for de to parter og alle andre er selvsagt at den aktuelle mulighed for fred ikke må forpasses et stort amerikansk engagement har ført til en genoptagelse af de direkte fredsforhandlinger mellem israel og palæstina efter tre års dødvande og spildt tid det må ikke slå fejl det er ikke første gang vi står i en situation hvor vi knytter forhåbninger til konkrete forhandlinger om fred mellem de to parter langtfra første gang så man kan med

god grund spørge hvorfor det denne gang skulle føre til et resultat det er der bestemt heller ikke nogen sikkerhed for mistroen mellem de to parter er stor og den gensidige tillid derfor omvendt meget lille det ved vi fra parterne selv

er der alligevel tegn på at det amerikanske fredsinitiativ som i første omgang blev bebudet under præsident obamas besøg i marts to tusind og tretten

og ramallah kan føre til en ende på konflikten mellem israelere og palæstinensere det kan føre til en ende på den israelske besættelse af det landområde som en palæstinensisk stat skal udgå af det kan blive et vigtigt skridt hen imod at gøre en ende på de israelske bekymringer for staten israels sikkerhed forhandlinger kan føre til en virkeliggørelse af princippet i fns delingsplan fra nitten syv og fyrre om to stater israel og palæstina det støttede danmark allerede dengang det er de målsætninger vi alle håber på bliver opfyldt vi må alle bidrage til at skabe de bedst mulige rammer for at de igangværende forhandlinger får et positivt udfald for en løsning vil kræve flere og meget smertefulde kompromiser mellem de to parter

det opmuntrende at de fredsforhandlinger som blev indledt i washington den niogtyvende juli to tusind og tretten under forsæde af usas udenrigsminister john kerry fortsat pågår og at de kører uden de sædvanlige læk til medier og andre interessenter om konkrete forhandlingsemner parterne har formået at holde fast på den udstukne strategi der skal forhindre at offentliggjorte offentliggjorte mellemregninger vil stikke en kæp i hjulet for videre fremdrift for både i israel og i palæstina er der magtfulde grupperinger som af forskellige årsager ikke deler målet om en

hvis det indebærer væsentlige indrømmelser og det vil en løsning gøre på begge sider i danmark

den helt overvejende del af det internationale samfund har vi stor interesse i en fredsaftale for at få en central konflikt i mellemøsten løst for at få mere stabilitet i en naboregion

at udvikle regionen så den kan komme på fode og i sidste ende gennem vækst og udvikling styrke forbindelserne med europa til gavn for alle parter vi har ganske enkelt en national interesse i at få fred stabilitet og økonomisk fremgang i hele regionen og en løsning på konflikten mellem israel og palæstina vil være et vigtigt skridt i den retning vi må derfor fortsat i klar tekst opfordre parterne til at blive ved forhandlingsbordet trods vanskelige udfordringer og gensidig mistillid de har ikke råd til

derfor er eu parat til at støtte massivt op bag en fredsaftale det gælder det gælder politisk økonomisk og sikkerhedsmæssigt det budskab fremkom eu meget tydeligt med i forbindelse med rådsmødet i december to tusind og tretten og det er også budskabet fra rådsmødet i går jeg vil gerne knytte nogle bemærkninger til de konkrete emner der rejses i forespørgslen om kommissionens retningslinjer for eu tilskud priser og finansielle instrumenter til projekter i de områder der er blevet besat efter juni nitten syv og tres skal jeg oplyse at retningslinjerne trådte i kraft den første januar to tusind og fjorten det skal ses som en operationalisering af den politik som eus udenrigsminister senest den tiende december to tusind og tolv vedtog i rådskonklusionen her fremgår følgende alle aftaler mellem israel og eu skal utvetydigt og klart indikere at de ikke finder anvendelse på områderne besat af israel i

syv og tres retningslinjerne er et

instrument til at sikre at israelske bosættelser ikke begunstiges af aftaler indgået mellem eu og israel retningslinjerne nyder fuldt dansk støtte

bekendtgjorde eu og israel i en fælles pressemeddelelse at man var nået til enighed om udmøntningen af disse retningslinjer i forhold til israels deltagelse i horizon to tusind og tyve aftalen indebærer at israel ligesom en række andre lande uden for eu kan deltage i dette forskningsprogram aftalen indebærer også at ingen eu midler vil gå til finansiering af bosættelsesaktiviteter det var målet med kommissionens retningslinjer og da det mål er nået

og opretholde bosættelserne og det vil være imod regeringens politik

også rejst spørgsmålet om hvordan vi kan undgå straffrihed for de overgreb der er begået under den årelange konflikt mellem palæstinensere og israelere spørgsmålet er rejst i relation til israelske handlinger og konventionsforpligtelser jeg synes det er rigtigt at

i et bredere perspektiv efter min opfattelse er der gode grunde til at en endelig aftale på den ene eller den anden måde bør omfatte etablering af en proces som kan kaste lys over de overgreb

denne form for retslige processer transitional justice der finder sted når samfund bevæger sig fra konflikt til fred

bringes i spil sandheds og forsoningskommissioner mægling økonomisk kompensation strafforfølgning ved nationale domstole eller anvendelse af internationale tribunaler

i fredsforhandlingerne og det er vanskeligt at sige hvordan disse spørgsmål vil indgå

imidlertid min holdning at alvorlige overgreb begået af konfliktens parter ikke må forblive ustraffet regeringen ønsker som bekendt og arbejder for at en tostatsløsning skal resultere i en suveræn levedygtig og sammenhængende palæstinensisk stat der eksisterer side om side med israel i fred og

og det vil være en betingelse for muligheden for varig fred og stabilitet de to parter kender vores synspunkt og dets begrundelse jeg tror også at begge parter er klar over at uden en fredsaftale som de begge fuldt kan tilslutte sig bliver der ikke en sådan varig fred og stabilitet

godt understrege at regeringen er tilfreds med det foreliggende forslag til vedtagelse som støttes af et bredt flertal i folketinget hermed videreføres den brede enighed der traditionelt er i folketinget om dansk mellemøstenpolitik

er jo ikke tale om om parallelitet

kan stille lige krav til de to lande det ville jo være mærkeligt når et land besætter et andet land

at stille de samme krav osloaftalen for tyve år siden er den sidste gang der

for alvor var chancer for en fred

man gjort det og det vil sige at israel fik et pusterum

fortsætte sin udvikling mens det blev mere og mere håbløst for palæstinenserne jeg tror at alle der har beskæftiget sig med det her synes at det er en uholdbar situation som man må gøre noget ved de problemer der ligger foran forhandlerne men også foran os hvis vi vil påvirke dem er den mur der står et ganske forkert sted hvis

skal stå en mur hvis man skulle følge nogen linje for en mur

syv og tres linjerne altså den grønne linje spørgsmålene om jerusalem er uafklarede israel provokerer ved at sige ja ja ja palæstinenserne kan få et lille område henne i hjørnet af det nye jerusalem men alle ved jo

sig om det gamle historiske jerusalem og derfor er det rigtige krav jo det som også ministeren har nævnt

tale om hvis det skal være ordentligt flygtninge er et meget stort uafklaret spørgsmål det er ikke sikkert at alle flygtninge kan være i palæstina

så der skal i hvert fald gives den indrømmelse der skal gives og findes de løsninger der skal findes for at det problem kommer på plads

der bosættelserne jeg synes det er enormt provokerende at israel er så ligeglad med forhandlingerne at de fortsætter med at oprette bosættelser på det sidste

det er dog en manglende respekt for de forhandlinger der kører hvis man virkelig ønsker fred

en bæredygtig løsning det sidste problem

jo især gaza som slet ikke hænger sammen med

hvor der er alvorlig økonomisk krise og hvor folk faktisk sulter og har voldsomt store problemer det burde løses i tilknytning hertil jo længere vi trækker løsningen jo sværere bliver det jo længere vi trækker løsningen og bare ser til og kun udtaler os i fn jo stærkere bliver højrefløjen i israel jo stærkere bliver hamas i palæstina og jo længere væk

når de to yderkræfter får flertallet bliver en løsning mere og mere vanskelig ja nærmest umulig danmark kan gøre mere end vi har gjort og jeg mener vi

for øje at der er forskel på besættere og besatte

at ministeren siger at det er en tostatsløsning der kan afslutte den israelske besættelse så er der da trods alt en indrømmelse

på det område jeg mener også at vi må konstatere at naturligvis har både israel og palæstina en ret til

forlange fred og sikkerhed for deres to lande

set også ministeren sige altså at det er en klar afstandtagen til den fortsatte udbygning i første omgang må vi have den stoppet og så må vi i forbindelse med fredsaftalerne få lavet en aftale om hvordan de bliver fjernet igen for man kan en selvstændig stat med nabolandets bosættelser i

noget der siger sig selv de må jo væk på et tidspunkt flygtningeproblemet vil jeg også gerne høre hvad ministeren mener om

folketinget udtaler sin støtte til de aktuelle fredsforhandlinger mellem israel og palæstina om en tostatsløsning folketinget håber på enighed mellem parterne om indholdet af en fredsaftale samtidig udtaler folketinget sin støtte til israels ret til fred og sikkerhed palæstinas ret til en levedygtig sammenhængende og demokratisk stat med udgangspunkt i nitten syv og tres grænserne og med fuld suverænitet over eget område en forhandlet løsning om jerusalem som hovedstad for to stater en normalisering af forholdet mellem israel og alle

velfungerende institutioner for palæstinenserne folketinget opfordrer regeringen til at arbejde for parternes efterlevelse af genevekonventionerne

andre internationale forpligtelser herunder at alvorlige overgreb begået af konfliktens parter ikke må forblive ustraffede

bosættelser ikke gennem aftaler mellem israel og eu eller gennem danske offentlige eller private engagementer

eller forbedrede økonomiske

opførelse af bygninger eller forbud mod mod bosættelser det står altså ikke i

er bare for at nævne det men så nævner

christian juhl hele tiden udtrykket har også gjort det tidligere ulovlige bosættelser

ulovligt så må man formode at en lov er blevet overtrådt hvad er det for en international lov der henvises til når der tales om israels ulovlige bosættelser

lave love fn er jo ikke en lovgivende forsamling så hvad er det for en lov

klæder et land som vil kalde sig civiliseret at følge dem

er det helt helt centralt i det vi kalder

det kompleks af internationale aftaler som er krigens love at intet besættende land

økonomisk aktivitet i det land man besætter det har været en grundregel

siger at det

hvad fns generalforsamling

at have bosættelser på området så bør man følge det

men så har man også placeret sig helt ude i yderkanten af al mulig anstændighed og moral

handler jo om at når hele verden kan se at det her er fuldstændig uacceptabelt i forhold til de beslutninger vi har taget med hinanden om

er over for hinanden ja så bør israel jo også følge

de også under så voldsomt et internationalt pres som de er i øjeblikket

hele den udenrigspolitiske debat verden over hvis man kunne få løst den her konflikt

være en mulighed for at få flyttet dagsordenen og

at diskutere det der egentlig er relevant for at få løst verdens udfordringer derfor

udenrigsministerens ord om det vigtige i den her fredsproces

krydser fingre for at det den her gang

jo skæbnens ironi at det ikke er ret lang tid siden at den tidligere israelske premierminister

set alt om de forsøg der har været at lige præcis på det punkt

symbolsk i mange mange år

et levende eksempel på hvordan den fredsproces har været men vi må håbe at kerry og amerikanere nu kan sætte punktum og at det her kan løses det vil vi i hvert fald

og krydse fingre for jeg synes man skal bemærke sig at det er så godt som alle partier i folketinget som står bag det her

vedtagelse ordlyden er meget omhyggelig og den strækker sig ikke længere end at bukserne holder og derfor er vi også med på den vores grundsynspunkt er at danmark skal være en aktiv stemme for en implementering af en ordentlig fredsproces vi har selvfølgelig nogle forbehold når det kommer til at presse israel for hårdt vi har heller ikke noget ønske i venstre om at man overimplementerer

i forhold til eu linjen men jeg synes sådan set at den

redegørelsen repræsenterer på fuldt ansvarlig vis er dækkende for de synspunkter derfor har jeg sådan set ikke

jo bare nogle små rollinger der tumlede rundt i korte bukser og knæstrømper lige efter anden verdenskrig det er rigtig lang tid siden

fred i et område der har flere generationer af ufred og konflikt med sig i bagagen

nogen grund til at håbe det mener

jeg mener godt man kan skabe fred det er ikke let det at generationer har levet i ufred ufred er i sig selv en kæmpe vanskelighed der skal overvindes jeg synes at vi kender eksempler på at det kan lade sig gøre det tætteste på os geografisk men uden sammenligning i øvrigt er jo nordirland hvor der i dag er forholdsvis fredeligt og fordrageligt i forhold til den vold og ufred der var i nordirland under det meste af min opvækst i hvert fald det er ikke noget vi kan sammenligne med men vi kan sammenligne konflikter der er muligheder for at komme ud på den anden side derfor tror jeg

at der kan opnås fred også i israel og palæstina men nemt er det bestemt ikke jeg synes det er et rigtig

der ligger her jeg er rigtig glad for at så bredt et udsnit af folketinget står bag

vedtagelse det er vigtigt at vi

gøre det klart at vi mener at der skal findes den fred i israel og palæstina israel har ret til fred og sikkerhed men palæstina har også ret til et levedygtigt

selvfølgelig med fuld suverænitet på eget område

selv om det indimellem kan være en lille smule deprimerende at tænke over hvor lang tid den her konflikt har varet og hvor mange skønne kræfter der

fornemmer jeg at vi er en situation lige nu med en amerikansk præsident der i sin anden valgperiode lægger kræfterne i

personligt i meget lang tid ment at

er nogen løsning her uden at amerikanerne lægger det maksimale pres det oplever jeg at man gør nu jeg oplever at

det synes jeg er vældig positivt men det kræver jo selvfølgelig også at parterne er med

er den der kan give resultater

kan for at sende nogle meget meget klare signaler det gør vi i danmark men det gør man faktisk også samlet set i eu så derfor

vedtagelse der ligger og at

der har beskæftiget os med den her konflikt i mange mange år

energitilskud for virkelig at tro på sagen fordi vi så mange gange er blevet skuffet men tænk engang

den daværende udenrigsminister herre villy søvndal om resolutioner vedtaget i fns generalforsamling har status af international lov det afviste herre villy søvndal dengang svaret kom resolutioner vedtaget af fns generalforsamling er ikke juridisk bindende men alene udtryk for en politisk tilkendegivelse fra fns medlemsstater jeg bad om den bekræftelse fordi der altså også her i folketinget er den myte at israel foretager sig noget ulovligt i

sin tilstedeværelse på vestbredden altså stridende mod international lov for at noget er ulovligt

med udenrigsministerens svar bliver det fastslået at samtlige resolutioner vedtaget af fns generalforsamling mod israel og det drejer sig om over tre hundrede ingen juridisk

godt undgå det begreb der hedder ulovlige bosættelser

med hinanden for hvad er det der juridisk betegnes som værende international lov

den beskæftiger sig ikke med at lave love en international lov bliver til enten ved traktater mellem stater eller ved tradition eksempelvis er det anerkendt at den internationale domstol i haag kan afgøre tvister mellem stater og afsige en dom som så vil være at regne for international lov ligeledes er det blevet hævdet at fns sikkerhedsråd kan vedtage resolutioner som har en slags status som international lov det er også acceptabelt det er blevet en tradition det er blevet kultur i nitten syv og fyrre anbefalede fns generalforsamling at mandatområdet palæstina skulle

to en jødisk stat og en arabisk og at jerusalem skulle lægges under international kommando og beskyttelse det er vigtigt at bemærke at den anbefaling kun ville have juridisk legitimitet og legalitet hvis begge parter jøder og arabere havde accepteret det dette skete som bekendt ikke i stedet kom det til krigen den krig endte i en våbenhvile i nitten ni og fyrre i det der i dag betegnes

en ren militær tilfældighed at linjerne gik hvor de gik der er altså intet som helst historisk traditionsbundet eller geografisk logisk ved disse nitten syv og tres grænser eller før syv

altså et stykke land i et område hvor der endnu ikke er indgået nogen fredsslutning mellem tidligere fjender og hvor der ikke er fastlagte og anerkendte grænser det er situationen juridisk i genèvekonventionens artikel ni og fyrre hedder det at den besættende magt som holder et andet land eller dele af et andet land ikke må deportere eller overføre sin egen befolkning ind i

det besætter det er den artikel mange har misforstået sådan at de boliger israel opfører på vestbredden er illegale under international lov

man kan godt politisk mene at bosættelserne er forkerte

det samme som at sige at bosættelserne er ulovlige for der er ingen international lov international lov

har fastslået det de tre hundrede resolutioner fra fn er juridisk værdiløse og når det så samtidig forholder sig sådan at fns genèvekonvention artikel ni og fyrre alene

konkludere at genèvekonventionen bevidst mistolkes for hverken vestbredden eller gaza

altså status af en stat og har aldrig nogen sinde haft det de såkaldte besættelser kan altså juridisk ikke betragtes som illegale hverken i forhold til genèvekonventionen eller resolution to hundrede og to og fyrre noget andet er så og det er det afgørende hvad man i verdensopinionen har af politiske opfattelser og det er sagen fordi alt dette er politik og kun politik og bør behandles sådan i en politisk diskussion juridisk bliver grænserne mellem israel og den nye palæstinensiske stat således først international lov i det øjeblik de to parter er nået til enighed om hvor grænserne mellem de to lande går

sådan aftale kan først blive til virkelighed i forbindelse med en fredsslutning og indtil en sådan er realiteten foretager israel sig intet juridisk ulovligt det denne debat derfor

ud i er netop politik at der herfra sendes en opfordring til begge parter om at de fredsforhandlinger som usa har indledt nu ender med en fornuftig overenskomst mellem de palæstinensiske arabere og israelere og det er også dansk folkepartis håb når vi ikke stemmer for

i vores øjne er alt for specifik man taler om syv og tres grænser man taler om jerusalem som hovedstad for to stater lad være

for det nytter ingenting og det er bare at kaste grus i maskineriet derfor fremsætter vi vores eget forslag til vedtagelse som jeg

folketinget udtaler sin anerkendelse af de aktuelle fredsforhandlinger mellem israel og det palæstinensiske selvstyre det er folketingets håb at parterne med usa som mægler vil kunne nå frem til enighed om en langtrækkende og visionær aftale som sikrer fred

den fjerde genèvekonvention er tiltrådt af så vidt jeg ved omkring

om overhøjheden over disse territorier ligesom der mellem israel og plo ikke er truffet nogen aftale om deling territorierne er derfor lovmæssigt alene at betragte som uafklarede stridspunkter idet der jo er to parter som gør krav på området en situation der har været i tusindvis af i verden

espersen øvede sig i når han var på talerstolen

øjnene for virkeligheden man lukker ørerne for de overgreb der sker fra israels side det kan jo være bekvemt hvis man ikke kan finde andre måder at tage stilling til dem på jeg vil dog bede herre søren espersen om at tage stilling til de uhyre overgreb og de følger der er af den besættelse og den blokade imod palæstina som er tilfældet

vestbredden men ikke mindst i gaza hvor det ser helt forfærdeligt ud og at det dermed er nødvendigt at vi ikke bare håber at usa kan gøre et eller andet

må det stride imod en lov vi kan sagtens tage den

palæstinensere det synes jeg er en rigtig god diskussion

det er en væsentlig diskussion men så drop det udtryk og lad være med at skabe en myte

noget der har bekymret og har vakt stor interesse i det hvide hus

det er to folkeslag

er ikke nogen enkel løsning bortset fra den ene

parter der kan løse det her

som altid kommer væltende før hver eneste forhandling man man sætter sig

jura vi taler om politik og vi taler om moral i hele spørgsmålet om den her konflikt så jeg vil egentlig gerne

søren espersen det moralske grundlag er for at fordrive palæstinensere der igennem generationer har boet i et landområde

der har været jøder helt tilbage til til tidernes morgen det store rykind startede vel i atten

det her er jo ikke noget der lige pludselig er opstået efter anden verdenskrig hvor

det er muligt at nogle skal skal flyttes som man gjorde med gaza men det kan man først finde ud af når man laver fredsslutningen man kan ikke på forhånd sige

der så er israel

hele jordan og hele transjordanien

tolv af dem eller sådan noget bare siden århundredskiftet

arabiske muslimer som israelske statsborgere i israel

bo et tilsvarende antal jøder i den nye palæstinensiske

hvad er grunden til det hvorfor må der gerne bo muslimer i israel

bo jøder i den nye palæstinensiske stat de skal alle sammen ud det er da ikke

at vi ikke kan få noget svar på om han rent faktisk synes

enighed om at det bestemt ikke er i orden det ændrer ikke ved at argumentet fra herre søren espersen mod at være med i

om i teksten der står ikke

at at bosættelserne er ulovlige

tilnærmelsesvis enig med os i at det med bosættelser på vestbredden

stat er oprettet skal der ikke bo nogen israelske jøder i palæstina det ligger klart for dem

det kan man da ikke have

en situation hvor folk har et hus og og så skal de bare smides på porten skulle man så tilsvarende flytte som jeg siger alle de halvanden million

at forhandlingerne igen bliver gidsel i regionale eller storpolitiske stridigheder forhandlerne og det er vigtigt at notere sig har trods op og nedture og adskillige forsøg på indblanding og afsporing valgt stædigt at bide sig fast i forhandlingsbordet det er et godt tegn det er stort set lykkedes at holde forhandlingerne fortrolige det er et andet godt tegn de kræfter der modarbejder fredsforhandlingerne i israel og palæstina synes svækkede hamas er med morsis fald skiftet af emiren i qatar udviklingen i syrien hizbollahs engagement og nye signaler fra iran blevet svækket de ekstreme kræfter i israel og de uheldige fortsatte udvidelser af bosættelserne har ikke haft held til at blokere den politiske proces og forhandlingerne det er gode tegn de regionale aktører ikke mindst jordan og saudi arabien spiller konstruktivt med og ikke mindst er der en stålsat vilje fra både usa

til at få en aftale på plads det er gode tegn derfor er der grund til en meget forsigtig optimisme men også grund til bekymring især når det gælder udviklingen i de palæstinensiske områder da jeg besøgte gaza her i november oplevede jeg en befolkning der føler sig stadig mere isoleret frustreret og desperat vi kan frygte en ny intifada hvis der ikke snart skabes håb og fremgang og det må ikke ske jeg mødte heldigvis også en række unge mennesker fulde af håb unge mennesker der fik en uddannelse piger der gik i skole og drømte om en fremtid hvor de kunne bidrage og bygge et stærkt

unge på en handelsskole der

gang med at starte virksomheder inden for it og fødevarer og innovation

freden de vil fremgangen og her kan eu og danmark gøre en forskel derfor er det godt at regeringen har øget støtten til de palæstinensiske områder

fremgang og bidrage til at skabe det fundament en fredsaftale skal bygge på vi skal fortsat lægge pres på alle parter pres på palæstina for at skabe en holdbar samlingsregering og en levedygtig stat pres på israel ikke mindst når det gælder stop

bosættelserne som er ved at rive vestbredden i stykker og underminere mulighederne for en levedygtig palæstinensisk stat vi skal stille krav om at en fredsaftale bliver fulgt op af en forsoningsproces og af en juridisk proces for at sikre retfærdighed men vi skal i lyset af forhandlingerne ikke optrappe eller eskalere vi skal stille og roligt støtte alle bestræbelser der kan bakke op om freden og forsoningen efter over tres års strid skal der findes en løsning der sikrer israels sikkerhed og palæstinensernes ret til en levedygtig stat med udgangspunkt i nitten syv og tres grænserne og med jerusalem som delt hovedstad det er det klare budskab i forslaget til vedtagelse fra herre christian juhl og det er et forslag som radikale venstre bakker op om

de væsentlige punkter om på hvilken måde danmark fremover vil påvirke udviklingen for at få en en fredsslutning når det er sagt

for usa usa er det så også det ideelle tidspunkt

israel og palæstina der må vi sige at det ideelle tidspunkt desværre kan man sige endnu ikke indfundet sig men det er et

en række andre ting der foregår i hele regionen

lavet en løsning på

få en fredsproces i syrien

en stat der er levedygtig

hele tiden været er jo heller ikke sådan at diskussionen i eu landene er fuldstændig slut men der er stadig større enighed

om at støtte palæstinenserne sag det er jo ikke rettet mod

i går var der på mit kontor en israeler og en palæstinenser som

alle kan forstå at det handler om at der skal være plads til begge parter skal ikke bare være plads til begge parter der skal være

og samtidig skal de få et godt forhold til hinanden

vil også nævne at at regeringen jo har medvirket i opgraderingen af

den palæstinensiske repræsentation i fn og at vi har opgraderet deres repræsentation

i danmark forleden dag på den måde mener jeg at de ting

vi foretager os fra dansk side og de ting som eu foretager sig alle sammen er med til at hjælpe med til at den her proces

et resultat ud af det man kan hæfte sig ved at processen er

der ikke kommer en masse historier ud undervejs man kan måske også få den

usa og mellem palæstina

men vi må håbe at det kan lade sig gøre og i den udstrækning

skal vi selvfølgelig være være villige til det jeg er enig med herre

det er nok det vi virkelig skal have for øje

er det fordi der trods alt er nogen som stadig væk ønsker at lade håbet vinde over erfaringen desværre brød det næste ægteskab også sammen

en rum tid før de to igen forsøger sig jeg synes det er godt at vi fra det internationale samfunds side endnu en gang presser på for at få gjort et forsøg på at lade håbet vinde over erfaringen i det område hvor der er så mange parter der lider når

kan man få vidt forskellige historier om hvordan situationen er afhængig af om man taler med palæstinensere om man taler med jøder eller om man taler med kristne

historier afhængigt af om man taler med ældre eller om man taler med yngre og heldigvis er det jo sådan at yngre normalt er mere håbefulde end desillusionerede ældre så jeg håber ikke at det kun er ældre

deltager i de her fredsforhandlinger jeg håber også at man får engageret de yngre generationer lige nu er der et åbent vindue der er en mulighed og der er en chance som der ikke har været på samme måde i årevis og derfor er det jo så fuldstændig afgørende at man giver fred til at forhandlingerne kan foregå i ro og mag og at man kan finde løsninger som kan bringe varig fred i området

bryllup vi står over for her det er nok snarere en skilsmisse og derfor synes jeg også at vi både fra dansk og fra det internationale samfunds side

skal være klar over at selv om en skilsmisse kan være den eneste

er det ofte en meget svært periode der kommer lige efter skilsmissen som er fyldt med risiko for yderligere slag yderligere kampe og

en eventuel fredsaftale på området og ikke mindst dér vil der også være behov for at det internationale samfund gør sig gældende

varig fred i det her område uden at parterne vil det selv

skal ønske at indgå de nødvendige kompromiser og bøje sig mod hinanden om den vilje er til stede ved vi jo ikke endnu men jeg synes vi skal lade håbet vinde over erfaringen og jeg er meget glad for

vedtagelse hvor vi balancerer på

naturligvis har krav på sikkerhed og krav

og på den anden side at palæstinenserne har krav på at kunne være i fred i et område

skal fordrives fra så liberal alliance

og jeg skulle også hilse og sige fra det konservative folkeparti som ikke kan være til stede at

få en løsning på

vil engagere sig længere nu har amerikanerne forsøgt

flere gange meget meget intensivt

få en fredsløsning sat i sving clinton forsøgte i sin tid og

lykkes her efter det kæmpe stykke arbejde som kerry gør her vil man så overhovedet på et senere tidspunkt engagere sig i det vi ved jo alle sammen at de eneste der har kraft til

derfor er vi alle sammen meget meget ilde stedt hvis

par spørgsmål herre christian juhl spurgte om

må jo formodes at de vil komme til at indgå i de her forhandlinger

det er centrale emner for specielt palæstinenserne

flygtningene hvordan deres rolle vil være og

diskussioner der har været og det vil der også være her hvordan det vil blive løst

meget central del af den her konflikt

kerry er optaget af og vil adressere i de forhandlinger som som han er i gang med

tvivl om at den danske regerings politik er at de er ulovlige det er der ingen

set udmærket i sin beskrivelse af genèvekonventionen og den udtalelse der er kommet fra den internationale domstol i haag det er